der er lige tid til at finde sin sin plads hvis man er i tvivl om hvor man skal sidde så

mødet hvor der i dag er følgende anmeldelser finansministeren lovforslag nummer

hundrede og ti miljøministeren lovforslag nummer l en hundrede og femten indenrigs og sundhedsministeren lovforslag nummer l en hundrede og atten og

en hundrede og nitten justitsministeren lovforslag nummer l en hundrede og fire og tyve socialministeren lovforslag nummer l en hundrede og fem og tyve kirkeministeren lovforslag nummer l en hundrede og seks og tyve undervisningsministeren lovforslag nummer l en hundrede og syv og tyve per ørum jørgensen forespørgsel nummer f tyve

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

og her går vi til afstemning om de

forslag til vedtagelse og der foreligger to forslag vi stemmer først om forslag til vedtagelse nummer v atten af lars christian lilleholt per dalgaard jørgen s lundsgaard og anders samuelsen og

v atten er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v sytten af anne grete holmsgaard ole hækkerup margrethe vestager og per clausen bortfaldet

ændringsforslag der er ingen der beder om ordet så er forhandlingen om ændringsforslaget afsluttet og vi går til

gennemfører en række internationale aftaler på det maritime område regler med udgangspunkt i eu direktiver er den ene del af forslaget og det drejer sig blandt

alle skibe med en bruttotonnage på over tre hundrede som er indregistreret i et eu land eller er et skib fra et tredjeland og som anløber en eu havn skal være tegnet en ansvarsforsikring

skal medbringes et certifikat på fartøjet som beviser at forsikringen er tegnet formålet er naturligvis at der når skibe bevæger sig rundt på havene

under en kollision eller ved andre skader

sikkerhed for at der også kan udbetales en erstatning det giver jo rigtig god mening at der er sikkerhed for at

sikret gennem en god forsikringsordning vi er i venstre store tilhængere af at vi

kravet om at der tegnes forsikringer på skibene det betyder jo

er sikkerhed for at skadelidte kan få sin erstatning det skal altså ikke være muligt at gemme sig bag et bekvemmelighedsflag eller selskabskonstruktioner som betyder at man kan løbe fra regningen hvis der sker

omkring samarbejdet mellem søfartsstyrelsen og havne i forbindelse med tilbageholdelse af skibe

lovforslaget er implementering af fiskerikonventionen og uden at gå i nærmere detaljer vil jeg bare understrege at det drejer sig om regler

mindstealder for fiskere samt om hviletid

kollega har gennemgået dette lovforslag så

på vegne af sf og socialdemokratiet meddele vores

i fiskerisektoren vi synes det er fornuftigt at

og har noteret os at det det påtvungne samarbejde som

havnene pålægges med forslaget her ikke vil ændre på den praksis der er i forvejen og opfordrer til at det

endelig synes vi da det er godt at fns internationale

glad for at der er opbakning til de to hovedelementer i lovforslaget implementeringen af eu direktiverne om henholdsvis forsikring for søretlige krav

gennemførelsen af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren

eu direktiverne jo en del af eus tredje søsikkerhedspakke som blev vedtaget i to tusind og ni pakken består af en række direktiver og forordninger som på mange fronter skal medvirke til at forbedre sikkerheden til søs

formålet med direktivet er at beskytte skadelidte bedre ved at sikre at rederier har tegnet en ansvarsforsikring for større skibe forsikringen skal for eksempel dække forureningsskader skader på andre skibe søulykker og forsikringen vil typisk også omfatte personskader på besætning og passagerer ordningen skal ses som et supplement til de forsikringsordninger vi allerede har i dag det drejer sig blandt andet om forsikring for ansvar i forbindelse med olieudslip fra skibe

det vigtigt at den pågældende er sikret adgang til erstatning

med til at sikre et andet element i lovforslaget er gennemførelsen af ilos konvention

på ilos konvention om søfarendes arbejdsforhold som blev gennemført ved lov sidste år formålet med fiskerikonventionen er at etablere internationale minimumsstandarder

at vi får en tidssvarende international regulering af arbejdsforholdene i fiskeriet det er således helt centralt også i fiskerierhvervet at fremme kvalitetsskibsfart globalt regeringen tilstræber generelt at være på forkant med hensyn til ratifikation af internationale konventioner om skibe det er vigtigt i forhold til at sikre ensartet international regulering der gælder for alle skibe uanset hvilket flag de sejler under

skaber et grundlag for dansk ratifikation af fiskerikonventionen de danske regler om for eksempel seksten år som mindstealder for fiskere lever allerede op til konventionen men der skal indføres et certifikat for større fiskerskibe som dokumentation for at reglerne er overholdt selv om det er nødvendigt at gennemføre et par mindre lovændringer lever danske fiskerskibe allerede i dag i vidt omfang op til konventionen da danmark er en stor

vil en dansk ratifikation have en vigtig signalværdi og det vil være med til at lægge pres på andre lande

også fiskerskibe fra lande som ikke har ratificeret konventionen skulle leve op til den når de sejler til en havn i et konventionsland det sikrer at der ikke kan konkurreres på dårlige arbejdsforhold og også derfor er konventionen et vigtigt skridt i retning af at højne arbejdsforholdene inden for fiskeriet globalt der var en del spørgsmål ikke mindst fra dansk folkepartis

de spørgsmål vil vi svare på under udvalgsbehandlingen

frem til udvalgets velvillige behandling af forslaget og svarer også på eventuelle

hvis det bliver vedtaget

regeringen bliver pålagt at ændre våbenlovens bestemmelser om minimumsstraf for at overtræde forbuddet mod besiddelse af knive på offentligt tilgængelige steder efter beslutningsforslaget der er fremsat af

skal regeringen inden april to tusind og elleve fremsætte de nødvendige lovforslag der skal til for at ophæve våbenlovens bestemmelser om minimumsstraf for at overtræde knivforbuddet forslaget indebærer en ophævelse af hovedreglen om syv dages ubetinget fængselsstraf for ulovlig besiddelse af kniv på

ved forarbejderne til lov nummer fem hundrede af syttende juni to tusind og otte beslutningsforslaget ligger tæt op ad to beslutningsforslag stillet af henholdsvis enhedslisten og det radikale venstre i oktober måned to tusind og ni og siden da har knivloven jo med jævne mellemrum været genstand for drøftelse og også medieomtale ligesom højesteret har afsagt to vigtige domme netop om knivforbuddet derfor vil jeg godt benytte lejligheden til at redegøre for udstrækningen af det gældende knivforbud efter våbenloven er det forbudt at bære eller besidde

både udendørs og på restaurationer værtshuse og lignende steder og siden to tusind og fire har det forbud også omfattet besiddelse af kniv i biler denne udvidelse af forbuddet skete blandt andet under hensyn til at en kniv der opbevares i en parkeret bil hurtigt vil kunne hentes af personer der ønsker at anvende kniven til voldshandlinger der er så to undtagelser fra knivforbuddet

er små foldeknive med en klinge på højst syv

som ikke kan fastlåses i en udfoldet position undtaget fra forbuddet disse små foldeknive kan altså lovligt bæres på offentligt tilgængelige steder uden at der er et anerkendelsesværdigt formål i lovens forstand i modsætning til andre knive

må man med andre ord gerne gå med en lille foldekniv i lommen eller tasken eller have den liggende i sin bil

når kniven skal bruges til et såkaldt anerkendelsesværdigt formål det er for eksempel tilfældet hvis kniven skal bruges som led i udførelsen af et erhverv i forbindelse med jagt eller fiskeri eller hvis kniven i øvrigt skal bruges til et konkret praktisk gøremål forslagsstillerne anfører at fiskere og jægere spejdere campister og andre let kommer til at pådrage sig et strafferetligt ansvar

i den forbindelse er det vigtigt at huske på at en spejder godt må have en kniv med på spejdertur at lystfiskeren gerne må have en kniv med ud at fiske og at jægere kan tage en kniv med på jagt det samme gælder andre som dyrker friluftsaktiviteter herunder vandreture og skovture og så må man gerne transportere kniven direkte til og fra det sted hvor den skal bruges naturligvis straffen for overtrædelse af knivforbuddet blev så skærpet i to tusind og otte så overtrædelsen af forbuddet i førstegangstilfælde som hovedregel bliver straffet med syv dages ubetinget fængsel baggrunden for den skærpelse var jo en række voldsepisoder som involverede brug af kniv og regeringen fandt det derfor nødvendigt med en betydelig strafskærpelse på området for at sende et tydeligt og et afskrækkende signal om

vi ikke desto mindre meget opmærksomme på at der kan være tilfælde hvor det ud fra de konkrete omstændigheder i sagen ville være urimeligt at straffe med fængsel og det fremgår også

loven at overtrædelse af knivforbuddet under særlig formildende omstændigheder alene bliver straffet med bøde afgørelsen af om der skal straffes med bøde eller fængsel afhænger af domstolens vurdering af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag som vejledning for domstolene er

forslaget anført en række eksempler på hvilke omstændigheder

man anser for særlig formildende det fremgår af

foreligge i tilfælde hvor en person oprindelig har haft anerkendelsesværdige formål med kniven men som på grund af et svinkeærinde eller en forglemmelse er kommet i en situation hvor det ikke længere er lovligt at have kniven det gælder for eksempel folk som i forbindelse med en arbejdsdag eller en fisketur lovligt har haft kniv på sig og siden tager på restaurant med kniven i lommen eller i tasken i stedet for at tage direkte hjem

formildende omstændigheder hvis en kniv bliver medbragt under forhold hvor der er en nærliggende risiko for tilspidsede situationer ikke mindst af voldelig karakter for eksempel i værtshusmiljøer eller i aften eller nattetimerne

de nævnte bemærkninger angiver altså hvad der navnlig kan anses for særlig formildende omstændigheder og hvad der sjældent kan men det er langtfra en udtømmende facitliste i sidste ende

er det op til domstolene at bedømme om de konkrete omstændigheder alt taget i betragtning er formildende eller ej og så har højesteret altså femtende december to tusind og ni afsagt dom i to sager om overtrædelse af våbenlovens knivforbud begge

sager vedrørte spørgsmål om hvorvidt der forelå særlig formildende omstændigheder i de konkrete tilfælde for særlig interesserede kan jeg oplyse at det drejer sig om

syvhundrede og niogfirs h og u to

i begge sager var der idømt fængselsstraffe i syv dage ved landsretten den første sag vedrørte besiddelse af et multiværktøj som blev opbevaret i handskerummet i en bil og i den anden sag var der tale om to hobbyknive som blev fundet ved en ransagning af tiltaltes bil

hobbyknivene blev anvendt i den pågældendes arbejde og knivene var kun medtaget i bilen ved en forglemmelse i begge sager fandt højesteret ud fra en samlet bedømmelse at der var særlig formildende omstændigheder så udgangspunktet om en ubetinget fængselsstraf måtte fraviges højesteret fastsatte altså i begge

tilfælde straffen til en bøde på tre tusind kroner med henvisning til forarbejdernes bemærkninger om straffen under særlig formildende omstændigheder på baggrund af det har rigsadvokaten udstedt nogle nye retningslinjer hvor man nærmere kan se hvad anklagemyndigheden skal lægge vægt på i disse

er det regeringens opfattelse at

vi synes det var rigtigt at vi skærpede reglerne om straf

helt almindelige mennesker som passer deres arbejde men som har taget en kniv med fordi de skulle i skoven med deres

andre som ministeren siger anerkendelsesværdige formål og så har glemt at kniven liggende i bilen

måske ikke den straf de får i retten

de måske skal sidde i fængsel i syv dage men at de samtidig mister deres arbejde mener ministeren at det er almindelig sund fornuft eller skulle man

bruge retssystemets kræfter på at gå efter dem der har

som giver problemer i nattelivet og som engang imellem bliver brugt til at stikke i andre

det man bruger retssystemets kræfter på altså at gå efter dem der bruger de ulovlige knive de store knive i stedet for at gå efter helt almindelige mennesker der så mister deres arbejde fordi de har glemt

hensyn til formildende omstændigheder derunder at man ved en forglemmelse i forbindelse med et svinkeærinde eller lignende altså

til et anerkendelsesværdigt formål så jeg synes

jo også det som højesteret tog hensyn til i de to domme jeg nævnte

afspejler sig i de retningslinjer som rigsadvokaten så har udstedt i to tusind og ti

at der er taget højde for den bekymring som

er jo det at man har fastsat minimumstraffen på de syv dage der er problemet før kunne politi anklagemyndighed og dommer

skulle give folk en advarsel for og så ellers lade dem fortsætte med deres almindelige gøremål

dem en fængselsstraf som loven er udformet i dag skal systemet jo bruge kræfter og en masse ressourcer på at få de her almindelige mennesker for domstolene med risiko for at de mister

at det blev besluttet at skærpe straffene over for dem som bærer kniv ulovligt

det var straffen der skærpet men der er

mulighed for at tage højde for formildende omstændigheder således at man ikke skal i fængsel men i stedet skal betale en bøde det synes jeg sådan set er en tilfredsstillende løsning og der har højesteret jo så lagt en praksis som rigsadvokaten har fulgt op i sin vejledning

at gøre loven mindre slem end den var tænkt fra folketingets flertals side og det er

dom tilbage i to tusind og ni

åbenlyst urimelige eller tossede sager

til den her knivlov det der bekymrer mig i

skal gå efter forbryderne men at

ganske almindelige hverdagsforeteelser gør det ikke indtryk

borgerlig justitsminister

altså alting gør jo indtryk vi skal jo hele tiden følge med i retspraksis og vurdere om lovgivningen i folketinget er fornuftig i forhold til den praksis der så danner sig omkring de love vi har vedtaget i folketinget

er fra rigsadvokatens side side fra to tusind og ti baseret på højesteretsdommene

set er anlagt en praksis som er fornuftig så vi undgår sådan nogle tilfælde som er åbenlyst urimelige altså netop ved at man kan slække på det med krav om fængselsstraf

virkelig rimeligt at man i udgangspunktet

man har glemt en kniv i en lomme eller i et handskerum

ganske almindelige mennesker som udgangspunkt jo nærmest bliver betragtet som forbrydere og skyldige i stedet for

grænserne for hvornår det er lovligt eller ulovligt at bære disse knive

sådan set de samme før og nu det er selve straffen vi har skærpet det

gå med disse foldeknive på under syv

uden at der er nogen problemer i det så det er

at man er afskåret fra at have en kniv med sig hvis man mener at have brug for den til at skrælle et æble eller hvad det nu kan være man mener at kunne få brug for

kan godt have sådan en i sit handskerum og der må man så sørge for at

være opmærksom på det og ikke i al almindelighed rende rundt med knive som er ulovlige at bære

ikke have den leatherman lommekniv jeg har med i min taske fordi den kan låses og det skal den jo kunne

hvis man skal på fisketur må man jo gerne have en kniv med

fisketuren det er jo et anerkendelsesværdigt formål og derfor er der jo med det taget højde for at

på jagt eller fiskeri eller andet og så kan man tage

jeg ved så ikke om det at fiske er et anerkendelsesværdigt formål

ting altså man skal have en fiskestang med og

nogle af de steder her i byen der sliber knive og spørger dem hvordan det foregår

at folk er stoppet på vej

jeg forstår at det bekymrer hvis det er sådan at man lægger vægt på som bevismateriale

man skulle ud at fiske at man har en fiskestang med men helt ærligt det ville da være underligt at tage på fisketur uden at tage sin fiskestang med

i tilfælde hvor man er ude at få slebet en kniv eller har købt en kniv i en forretning eller lignende vil man jo altid kunne

kvittering for købet af kniven eller for at den er blevet slebet altså det må være rimelig let hvis man skulle komme i den situation at godtgøre at man altså netop har købt kniven og er på vej hjem med den eller at

så jeg kan ikke se at der i praktisk forekommende tilfælde som der bliver nævnt her er noget som helst problem med at løfte den bevisbyrde og politiet er jo heller ikke fuldstændig rigoristiske heller ikke anklagemyndigheden det

give folk bøder eller putte folk i fængsel hvis folk

at de har haft kniven med af gode grunde med anerkendelsesværdige formål

steder også og indført en masse

konkret og nede på jorden at sige jeg har problemer med at min køkkenkniv er sløv og jeg havde tænkt på at tage den med her på arbejde og så smutte over i

tage den med hjem

så har forbudt knive alle mulige mærkelige steder og har indført alt muligt bureaukrati det eneste der er sket er

vi har skærpet straffen for at overtræde de regler der var i forvejen

passe på med at komme med alt for konkrete anvisninger på hvad man så kan gøre og ikke kan gøre så flere konkrete tilfælde jeg måtte blive forelagt med hensyn til hvor man kan have sin kniv

under forskellige omstændigheder må jeg henvise til

som udgangspunkt ikke adgang til at stille spørgsmål i forbindelse med beslutningsforslag eller

luskede over til skærsliberen i frokostpausen og afleverede den og den næste dag hentede den igen for så at have den liggende indtil jeg var klar til

politiske betragtning da vil opfatte mig som kriminel

så hvis man ønsker at få slebet sin køkkenkniv

det beslutningsforslag som vi her har til behandling et forslag som

i denne omgang er fremsat af liberal alliance

jo i vid udstrækning er en genfremsættelse af tidligere beslutningsforslag der er behandlet her i salen fremsat af det radikale venstre og enhedslisten vi kan ikke støtte beslutningsforslaget når det er sagt

regler som vi gerne havde været fri for at fastsætte hvis verden havde været mere ideel men vi skal huske hvorfor vi indførte den nuværende lovgivning på området det gjorde vi fordi

igennem længere tid havde været vidne til ganske alvorlig kriminalitet voldsforbrydelser udført i nattelivet med kniv hvor uskyldige mennesker var blevet antastet og var blevet lemlæstet af

ja der var endda drab ved hjælp af kniv i nattelivet det var en fuldstændig uacceptabel og utålelig situation som kaldte på politisk reaktion vi kriminaliserede ikke noget der ikke i forvejen var kriminelt men vi gennemførte en lovgivning som angav nogle meget klare og skrappe sanktioner som

til at forholde sig til også for som det typisk er tilfældet yngre mennesker i nattelivet i den tilstand som den slags nu oftest er i når de er i nattelivet vi må sige at lovgivningen

sætter sig ind i administrationen af den og i domstolenes og anklagemyndighedens anvendelse af den det er så udpræget ikke en lovgivning der er egnet til at tage bestik af ud fra nogle enkeltoverskrifter i nogle aviser og mon ikke også beslutningsforslaget her er udtryk for at der på et tidspunkt var nogen der skulle have nærlæst lovteksten lidt tydeligere for det er jo sådan at man må have kniv med til anerkendelsesværdige formål man må færdes med en lommefoldekniv med et blad på op til syv

på spejdertur hvis man skal på fisketur hvis man skal på jagt og så videre

at købe en kniv i en isenkræmmerforretning må man naturligvis bære den hjem

domme i slutningen af to tusind og ni

har præciseret loven og forarbejderne til loven og her gøres det også klart at man ikke i i alle tilfælde skal idømmes straf på minimum

førstegangstilfælde vil det være udpræget det kan også forekomme i andengangstilfælde og i det hele taget er det jo op til domstolene at tage individuelle hensyn det er ud fra en samlet sum og hvor det er en kniv der er båret i nattelivet og i forbindelse med nattelivet at lovteksten skal forstås som minimum syv dages fængsel jeg tror man må sige at på baggrund af højesterets udtalelser

regelsættet også blevet præciseret ved det arbejde som rigsadvokaten har gennemført og lagt ud på sin hjemmeside det er blevet nuanceret og gjort lettere forståeligt og det er også mit klare indtryk at lovgivningen som sådan har haft sin forebyggende effekt fordi der

er så mange tilfælde med knivoverfald i nattelivet som tidligere så på den måde må man sige at lovgivningen har gjort fyldest det havde været rarest at undvære en så skrap sanktion hvis det var at verden havde været mere ideel men det var den altså ikke på det tidspunkt det kan være den bliver det igen i den her sammenhæng og så må vi jo se på det men for nuværende kan vi ikke støtte

at det er en fornuftig måde at have frihed i et samfund på at borgerne i princippet hvis man følger lovgivningen kan regne med at

og kan miste deres arbejde hvis de for eksempel glemmer nogle knive i en bil natten over hvis

at herre morten østergaard har taget sine knive med for at køre til kødbyen i frokostpausen og få dem slebet og

han ikke kan gå i frokostpausen og og han bliver nødt til at tage til et sent aftenmøde og lade bilen stå og lade knivene ligge

køre hen for at aflevere dem så de kan blive slebet

han have en stor risiko for at blive fyret fra sit arbejde

detaljeret redegørelse og ministeren besvarede også efterfølgende et spørgsmål analogt med det som her stilles jeg henholder mig til den besvarelse det er sådan at hvis herre morten østergaard eller andre har et anerkendelsesværdigt formål som jeg lige nævnte før som det ville være hvis man har været ude at købe en kniv eller hvis man har været ude at få slebet sin kniv i øvrigt vil jeg gerne vide hvor det er herre morten østergaard får slebet

det er faktisk vanskeligt at få gjort nu til dags og det

skal i øvrigt huske at hilse

kollega i det konservative folkeparti herre tom behnke

det konservative folkeparti også afviser beslutningsforslaget og henholder sig til min ordførertale

kunne straffes i den situation ministeren redegjorde jo klart for at man gerne

man har et problem i forhold til lovgivningen det vil sige at man gerne må køre direkte med sine knive hen for at få dem slebet og køre direkte hjem eller køre direkte på fisketur og køre direkte hjem men hvis man gør noget andet på vejen eller glemmer dem i bilen fordi der sker nogle andre ting så

jeg gerne vil høre venstres holdning til ikke venstres tekniske udredninger men venstres holdning

det det det danske retssamfund skal

at politi anklagemyndighed og dommere skal bruge deres ressourcer på den type sager i stedet for at kunne bruge deres ressourcer

situation hvor der var frygtelig meget brutal kriminalitet i nattelivet udført med kniv der var simpelt hen

selvfølgelig skal anklagemyndigheden og politiet bruge tid på overtrædelser med

voldskriminalitet naturligvis som man også skal bruge tid på på al mulig anden form for kriminalitet og andre lovovertrædelser nu

morten østergaard vil foretage sig svinkeærinder i nattelivet med en ulovlig kniv på sig og heller ikke have en liggende ulovligt i sin bil

ikke er omfattet af knivforbuddet jeg tænker her på knive i ærmet og knive i ryggen

var imod minimumsstraffe øjensynligt ikke havde læst loven ordentligt og ikke

vil jeg glemmer kniven i bilen vil jeg blive straffet hvis jeg tager kniven med ind

straffet hvis jeg tillader mig at spise et måltid

myndighedsafgørelser eller afgive myndighedsudtalelser i konkrete spørgsmål om hvor og hvornår man må bære kniv men i forhold til det jeg kan læse ud af forarbejderne og domspraksis efterfølgende så må herre simon emil ammitzbøll naturligvis have sin kniv med hvis han skal på fisketur i jylland eller et hvilket som helst andet sted hvis det er sådan at

simon emil ammitzbøll undervejs

den lange tur til jylland hvor der i øvrigt ganske rigtigt er rigtig mange gode fiskevande og i de her år kommer flere og flere gode fiskevande til for eksempel gudenå varde å og karup

å for laksefiskeri som jo er en meget fornøjelig fiskeform ja så må herre simon emil ammitzbøll naturligvis undervejs på den lange tur gå ind og tage et måltid mad og træde af på naturens vegne alt imens kniven ligger i bilen og hvis det er sådan at herre simon emil ammitzbøll kommer til at tage kniven med ind

samtidig har købt fiskekort til karup å så tror jeg at anklagemyndigheden vil lade nåde gå for ret og lade herre simon emil fortsætte på sin fisketur

hvis man går ind på politiets hjemmeside og

eller foretage indkøb på vej i sin bil til eller fra den aktivitet hvor kniven skal anvendes

i bilen senere står der at restaurationsbesøg i meget sjældne tilfælde vil være medtaget som

havde jeg en diskussion med venstres daværende ordfører herre karsten nonbo han sagde og jeg citerer

så vil jeg i øvrigt anbefale herre simon emil ammitzbøll at gå ind og nærlæse rigsadvokatens

det vil nuancere herre simon emil ammitzbølls indtryk mere end det der lige kom til udtryk her jeg synes at loven har fundet et

og at domspraksis har udviklet sig meget rimeligt man skal huske på hvorfor det var nødvendigt at indføre

det var i en ganske alvorlig situation med rigtig mange knivoverfald ja endda knivdrab i nattelivet og vi måtte derfor

adgangen til at have ulovlige knive med i nattelivet

det har haft en effekt og det har også fundet et leje i forhold til politi og anklagemyndighed og domstolspraksis efterfølgende som gør at almindelige mennesker

alligevel tager det op er det fordi det

en gang nogle

politisk vurdering synes herre kim andersen at det

hvis jeg tog de knive med

synes herre kim andersen at det er en handling der bør straffes konsekvent med en af de få minimumsstraffe der findes i dansk straffelov eller synes han at det i virkeligheden burde være

spørgeren agter at smutte

men umiddelbart synes jeg at det er anerkendelsesværdigt at man vil have slebet sine knive og det skal ikke være strafbart at få slebet sine knive det skal ikke være omfattet af en minimumsstraf på syv dage

ens køkkenknive bliver vedligeholdt og er brugbare i køkkenet det håber jeg er tilstrækkeligt svar hvis jeg så må spørge

vil jeg stadig væk umådelig gerne have at vide hvor det er muligt at få slebet

at jeg ikke lovmedholdeligt kan tage mine knive med på arbejdet

i frokostpausen hente dem

indtil jeg vender hjem fra arbejde sidst på dagen hvis det ikke kan lade sig gøre er herre kim andersen enig med mig i at så er loven ikke god nok

denne vanskelige sag nu forstår jeg at det er sådan at spørgeren vil have knivene med på arbejde i det omfang spørgeren

opfatter folketinget her som sit arbejde og derfra i en frokostpause vil smutte ned og få knivene slebet og så komme her tilbage på arbejdet med knivene jeg skal ikke kunne svare for om det er en legal trafik jeg kan jo undre mig

der sædvanligvis forfægter radikal politik

medmindre man har en rigtig god grund til det og vi vil ikke acceptere at unge mennesker

som vi jo desværre har hørt

nødt til at skulle tage en kniv med i byen for at kunne forsvare sig i det tilfælde at alle de andre

med kniv

var påvirket af de historier vi hørte

hvor det virkede helt tåbeligt at

og derfor var det også at vi var rigtig glade for højesteretsdommene som jo netop slog fast at den her lov selvfølgelig ikke er beregnet på fiskere som

knivslibere som herre morten østergaard eller i øvrigt dykkere

som jeg selv vi er undtaget

en lang række andre tilfælde hvor det giver mening at man har en kniv med sig men som hovedregel

gå rundt med kniv det er præciseret og det er vi tilfredse med

ikke støtte beslutningsforslaget

de problemer som der er ved loven

anerkendelsesværdigt nok kan risikere at komme ud i en minimumsstraf der har jo også

højesteretsdommen i to tusind tusind og ni

netop giver plads til at der er det som som vi har kaldt for

en kattelem der er plads til at man hvis man

minimumsstraffen og nøjes med en bøde

nogle formildende omstændigheder det tror vi

domstolene godt kan finde ud af at administrere

hvis det herre simon emil ammitzbøll vil er at ændre på kriterierne for hvornår det

ulovligt at bære en kniv og hvornår det ikke er ulovligt så skal han jo

det som beslutningsforslaget her handler om og det som knivloven handlede om var jo udelukkende straffen og sådan set ikke hvad der er lovligt og

og samtidig ikke udtømmende har sagt hvad anerkendelsesværdige formål er hvilket vi har rigsadvokaturets ord for at man ikke har gjort selv efter de nye retningslinjer fra rigsadvokaten så

en straf og i de gode gamle dage

have udvist mere konduite fra systemets side

ansvar jeg gerne vil have at man er sig bevidst

jeg jo konstatere at socialdemokraterne mener at det er seks gange så slemt at glemme en kniv i et handskerum som at glemme sit kørekort eller andre ting fordi man mener at der skal være en så

så også er bemærkelsesværdigt

ned til basis

at man går ind og laver en minimumsstraf og dermed sætter domstolene i en position

så relativt få minimumsstraffe i vores system

den meget alvorlige situation hvor vi oplevede at flere og flere unge mennesker tog en kniv med i byen at

at udøve vold på det synes jeg

når vi jo samtidig

havde undtagelserne med og når vi netop samtidig satte en streg under at der selvfølgelig skal være plads til at

at man skal have den slebet eller at man skal ud at fiske

herre simon emil ammitzbøll mener at vi burde have lavet en udtømmende liste for hvad der var anerkendelsesværdige formål

egentlig ret glad for at vi ikke gjorde for det er jo netop sikrer at systemet kan udvise den konduite som herre simon emil ammitzbøll efterlyser det sikrer netop fleksibilitet og muligheden for at udøve sund fornuft i bedømmelserne frem for at vi havde lavet en rigid liste herindefra

der har været på fisketur og

og sige det her skal du lige huske du må ikke have den

være det er en højere straf næste gang mener socialdemokraterne virkelig at politiet ikke

som de kunne i alle årene op til

hvad der er lovligt og ulovligt det som

vi har ændret er straffen vi har indført en minimumstraf men vi har også indført nogle undtagelser hvor man kan undgå den her minimumstraf og nøjes med at få en bøde hvis man ønsker

kriterierne for hvornår noget er ulovligt er det jo et andet beslutningsforslag vi skal

i et tilfælde med en pædagog eller en anden kunne nøjes med at give en advarsel som også er en straf

straffeattesten og som derfor gør at man ikke mister sit arbejde for mig er det en meget meget meget hård straf at miste sit arbejde

gerne høre om ikke socialdemokraterne synes at den type straf giver anledning til at se på om ikke man skal fjerne den minimumstraf og gå tilbage til at politiet bruger deres sunde fornuft og så i øvrigt bruger ressourcerne der hvor der er fare på færde i stedet

der er kommet fra højesteretsdommene og fra rigsadvokaten har man jo netop præciseret

skal være mulighed for undtagelser når der er tale om anerkendelsesværdige formål og der

formildende omstændigheder hvis man for eksempel har været klodset og glemt sin kniv i bilen så nej jeg mener ikke at en pædagogmedhjælper skal miste sit arbejde fordi vedkommende har glemt sin fiskekniv i

enig med den socialdemokratiske ordfører jeg synes egentlig at den lovgivning vi har

sendte et meget kraftigt signal til de unge mennesker

som som synes at det er helt normalt at tage en kniv med der har været nogle problemer i starten det blev også nævnt af justitsministeren jeg synes det er håndteret fint jeg synes at højesteret

som er helt

kan få slebet sine knive hvis man ønsker det også som folketingsmedlem

det kan lade sig gøre

til det her beslutningsforslag er man ønsker minimumsstraffen fjernet

er jo helt udmærket hvis man

den holdning men hvad er det så man ønsker i stedet

at minimumsstraffen er møntet på at de unge ikke skal tage knive med i nattelivet og hvad er det så man ønsker i stedet for det savner jeg faktisk lidt at der står noget om i beslutningsforslaget for det står der ingenting om det er ikke reglerne vi diskuterer det er ikke hvornår undtagelserne er der eller hvornår de

ønsker man at det er helt ok at man har en kniv med i nattelivet og at man så bare får en bøde eller hvad men det

talerstolen vi vil i hvert fald ikke støtte det

dengang gjorde

der ville komme fængselsdomme

man sige at fru marlene harpsøe blev reddet af gongongen eller højesteret

i side

mange ting der kunne fungere meget dejligt

konduite nu kender jeg ikke til specielle eksempler og slet ikke

knivloven men det vi indførte

den debat som herre simon emil ammitzbøll henviser til var en minimumsstraf det var en strafskærpelse det var ikke en ændring af reglerne det var en strafskærpelse og det beslutningsforslaget går ud på er at fjerne minimumsstraffen jeg synes at det er underligt at man så ikke siger ok hvad var formålet

ramme skævt og derfor blev der også lavet undtagelser

vores tidligere ordfører fru marlene harpsøe blev reddet af højesteret

ting at bebyrde folk med

ødelægge folks liv fordi man vil lave symbolpolitik herindefra

netop for at undgå de der situationer hvor knivene ligger rundt omkring og hvor det er nemt at få fat i dem så man kan bruge dem som

hvis jeg glemmer at kigge på mit speedometer når jeg kører for stærkt så kan jeg også risikere at miste mit kørekort

stærkt nok og så går det altså også ud over det liv jeg har afhængigt af hvad jeg laver kan jeg måske miste mit arbejde

nogle grænser vi har sat her nogle regler som vi skal overholde og man altså bare huske på

det virker voldsomt at få en bøde på tre tusind kroner og en betinget straf for at glemme en kniv i et handskerum men det er vigtigt at man så ikke glemmer det

for tiden værende retsordfører

indførelsen af den her minimumsstraf både af konkrete grunde

minimumsstraffe er en

fordi det jo kræver at lovgiver er i stand til

forudskikke alle tænkelige situationer

domstolenes mulighed for

til de sager der lægges foran dem og derfor er vi sådan set grundlæggende skeptiske over for minimumsstraffe

få minimumsstraffe er jo ved mord og andre

kniv man kan spørge nogle af dem der støtter det

om der er andre områder i spændet mellem det eventuelt

de partier der har støttet det her skylder et svar på

det er jo lidt besynderligt at man så vælger et sådant område her betyder det så at der ikke skal være hårde straffe for at bære kniv i nattelivet på ingen måde

gerne vil til en skærsliber som jeg så har ladet

jeg er klar over at det ikke mindst for mit vedkommende

blev fanget i det her men det gælder jo

alle borgere derfor synes jeg det er stærk tobak at når man så

det viser da problemet med den her lovgivning ganske almindelige danskere står

og overvejer hvad de kan gøre

jo altså ikke lige medlem af folketinget og kan stille udvalgsspørgsmål

beslutningsforslag men de må stå med den samme afvejning og skulle nogle af dem vælge

minimumsstraf på syv dage med alvorlige konsekvenser og plettet straffeattest og hvad har vi

imponerer ved sin kirurgiske præcision i

til det der var debatten som baggrund for det jeg synes i hvert fald det er skræmmende at

minimumsstraf og hvor man ikke kan

jeg kan i hvert fald slå helt fast at for det radikale venstres vedkommende synes vi ikke man er kriminel fordi man får slebet

og derfor kan vi også med de grunde jeg nu har anført både de principielle og de konkrete

sidste år og vi stemte også imod indførelsen af loven i sin tid vi synes det er fuldstændig absurd

som gør at helt almindelige mennesker skal straffes og

risikere at miste deres arbejde for noget som ingen mener er strafbart det er jo fremgået meget tydeligt både af justitsministerens venstres

synes at det er det der skal bruges tid på man synes ikke at det er specielt strafværdigt hvis folk glemmer en kniv i deres bil eller har den med

cykel eller på gåben

hvis man ellers har et anerkendelsesværdigt formål

så er det også i orden at man laver nogle andre ting på vej til og fra det

været sådan at man ikke måtte have svinkeærinder men før har det altså være noget hvor politi anklager og domstole det kom aldrig for domstolene men hvis det gjorde kunne bruge

sunde fornuft vi synes fortsat at man skal have mulighed for at bruge sin sunde fornuft vi har rigtig rigtig mange dygtige politifolk anklagere og dommere de kan altså godt selv finde ud af at vurdere hvorvidt folk bare er kommet til at glemme at de havde en kniv eller lige skulle et eller andet på vejen og så skal de have en løftet pegefinger eller hvis de bliver ved med at blive taget i det så måske en mindre bøde eller om det er nogle der har en kniv med

have en hård straf det synes vi altså man skal overlade til den sunde fornuft hos politiet

lade dem bruge deres ressourcer på at gå efter dem der ønsker at have en kniv med for at være bevæbnede

problem at nogle bevæbner sig før de går i byen det skal vi sætte ind over for det skal vi bruge ressourcer på men det normale er jo så også at de knive folk tager

er de knive der i forvejen er fuldstændig ulovlige som man aldrig nogen sinde må

vi synes helt klart at man skal ophæve den her minimumsstraf vi mener

mister opbakningen til retssystemet vi mener det er afgørende at vi sørger for at den lovgivning vi laver og de straffe der er i den lovgivning er noget som folk kan forstå og som vi kan forsvare over for befolkningen

synes at det vi laver simpelt for langt ude ja så kan det være at der også er andre love som de begynder at synes er for langt ude og ikke

det er altså ikke godt i et retssamfund hvis ikke den lovgivning vi har og straffe vi har er i overensstemmelse med

liberal alliance at man skal ændre selve våbenloven det er kun

at minimumsstraffen skal skal ophæves

spørgsmålet om de her minimumsstraffe i forbindelse med knivspørgsmålet i virkeligheden er knivloven jo

problemer i nattelivet og så straffer man alle mulige andre det var fordi der skete noget man gerne

man en symbollovgivning med en masse kedelige konsekvenser for almindelige mennesker

flere forordninger i det her samfund med ny rekord sidste år

i udgangspunktet nærmest betragtes som skyldige i en forbrydelse de skal over for politiet

en kniv man kan risikere at blive straffet fordi man har glemt en kniv i et handskerum man kan risikere at blive straffet fordi man har glemt en kniv i en lomme ja man kan sådan set risikere at blive straffet fordi man har glemt en kniv stort set et hvilket som helst sted

den her lov jeg tror at svaret primært er panik nemlig at man var i panik i forhold til at skulle vise befolkningen at man kunne gøre noget det er der så en masse mennesker der er kommet i klemme af

stor skråsikkerhed især fra venstres og dansk folkepartis side om hvad den ville føre med sig

landsretten dømte jo efter den lov der var lavet men heldigvis valgte højesteret

er der faldet tåbelige

nye retningslinjer er der faldet tåbelige domme

ved advokatsamfundet er kommet med kritik efter rigsadvokatens nye retningslinjer vi skal passe meget på når vi indfører de her minimumsstraffe

det får nogle store konsekvenser for ganske almindelige menneskers ganske almindelige hverdagshandlinger nu kan en forglemmelse føre til måske en dom i gode tilfælde en betinget dom og en stor

det er den måde vi laver lovgivning på herinde

på at indføre den her form for symbollovgivning med så mange praktiske ofre som tilfældet

takke socialistisk folkeparti det radikale venstre og enhedslisten

i rækken af partier der støtter formålet det var

vi har diskuteret en lang række af forskellige beslutningsforslag på det her område før og jeg håber da at man lige meget hvilken regering der måtte komme efter et folketingsvalg

men jeg vil takke

vil fortsætte og så vil vi sørge for at presse på sådan at vi kan få

jo brug for eftersom

hvert fald høre at der ikke er noget ønske om at give konkrete svar

hvilken straf ønsker liberal alliance så i

unge mennesker tager en kniv med på diskotek sådan at der

blive stukket ned en af årsagerne til at vi indførte de her minimumsstraffe var

kan man virkelig slippe for at voldtage en pige og få så lidt

så heller ikke alle sagens faktuelle omstændigheder det er derfor vi har en dommerstand der ligesom gør det men

vi er enige eftersom liberal alliance går ind for at der skal være strengere straffe i sager om grov vold voldtægt incest

kommer vi nok ikke til at have de store diskussioner i øvrigt er det korte svar

sådan at af straffen blev vedtaget sagde ny alliance på daværende tidspunkt nuværende liberal

for det så er det sådan en

konservativ det kan vi jo åbenbart også se i den pågældende ordførertale og vi må således glæde os over at vedkommende i dag

slår sine folder i det konservative folkeparti og ikke i et liberalt parti

vil gøre opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den første februar i år men den første der får ordet er fru mette gjerskov som ordfører for forespørgerne til begrundelse

for os mennesker som lever i og af den men desværre

under landbrugets forurening med kvælstof

danmarkskortet med natur som er under pres

er på listen over truede arter i visse dele af landet

sf radikale venstre og enhedslisten indkaldt til denne debat

og indtil nu har vi hverken set noget grønt eller nogen vækst ikke en eneste arbejdsplads kan regeringen fremvise som resultat og initiativ er blevet gennemført grøn vækst indeholdt en slags balance ikke en balance vi var enige i

men dog trods alt en slags balance hvor landbruget blev tilgodeset med skattelettelser liberaliseringer og lempelser i

på især to områder mindre sprøjtegift og mindre forurening

men ikke ét eneste grønt

når det kommer til nye regler

står vi nu med nogle udkast til vand og naturplaner der som fugle på taget

de øvrige titusind

og

med vand og naturplaner som indtil videre er mere end to år forsinkede vi står med en fødevareminister som vil kassere hele grundlaget for planerne

lige ind i en eu retssag fordi vi ikke engang har levet op til eus minimumskrav spørgsmålene i dag er derfor hvordan vil regeringen leve op til eus minimumskrav

at gennemføre den beskyttelse af naturen som danmark har lovet og som den danske natur

tak for det det var jo en noget trist åbning på en vigtig debat

selvfølgelig til en spændende debat her i dag om et vigtigt emne det er sådan at vi i danmark har en lang tradition for at arbejde målrettet for at forbedre miljøtilstanden både i vores vandområder og i naturen der er gennemført tre vandmiljøplaner og den samlede udledning af kvælstof fra landbruget er halveret på punktkilder det vil sige primært renseanlæg og industrier er de samlede udledninger nedbragt fra syvogtyvetusind

syv og firs startede indsatsen med vandmiljøplan i

skal vi endnu længere nederst man kan sige at nu er de lavthængende frugter plukket

derfor er blevet sværere

genoprettet natur i stor skala med skjern å projektet som det mest prominente og der er oprettet tre nationalparker vi har sat en række ambitiøse vand og naturprojekter i gang med miljømilliarden og vi kan se at indsatsen har virket

indfundet sig i de områder som vi har genoprettet men samtidig må da også erkende at indsatsen ikke har virket godt nok initiativerne har ikke været tilstrækkelige til

til vandrammedirektivets mål for miljøkvaliteten og mange af vores arter og naturtyper er i tilbagegang eller er truede

som er omfattet af vores forpligtelser efter eus naturdirektiver og netop det er baggrunden for de vand og naturplaner

at regeringen indgik aftalen om grøn vækst

minutter på at sige et par ord om hvad vand og naturplanerne rent faktisk indeholder og hvordan de skal hjælpe os til at opfylde vores mål for vand og naturområderne og i den forbindelse vil jeg selvfølgelig også adressere de konkrete spørgsmål som er stillet til planerne lad mig starte med vandplanerne forslagene til vandplaner er udarbejdet efter bestemmelserne i eus vandrammedirektiv

pålægger direktivet alle europas lande at udarbejde planer der skal sikre en god økologisk tilstand i europas floder vandløb søer og kystvande miljømålene skal som udgangspunkt nås i to tusind og femten men fristen for opnåelse af målene kan under særlige omstændigheder udsættes i op til tolv år det er et

fra to tusind og ni lagde regeringen og dansk folkeparti sig fast på en række indsatser som skal sikre at miljømålene nås kvaliteten på udvalgte strækninger

skal forbedres og det skal ske ved at forbedre de fysiske forhold i vandløbene miljøtilstanden i de danske fjorde og kystområder skal forbedres ved at reducere udledningen af kvælstof målsætningen er en kvælstofreduktion på nittentusind

nu indgår i vandplanerne og de titusind

i et udvalg lige nu og her derudover

i søerne ved at reducere udledningen af fosfor

som skal væk for at vi kan få rene søer regeringen og dansk folkeparti gav med grøn vækst aftalen også opskriften på

omkostningseffektive vi skal vælge de billigste løsninger vi skal have mest miljø for pengene vandplanerne omfatter hele vandets kredsløb og sætter ind over for alle typer vand søer vandløb kyster fjorde og grundvand vandplanerne er designet til at opfylde de enkelte vandområders behov

bindende mål og en klar tidsramme for deres opfyldelse i første omgang

så vandløbene ikke bliver belastet af forurenet spildevand vandplanerne indeholder derfor også krav om forbedring af spildevandsindsatsen for ejendomme i det åbne land og krav om forbedring af rensningen af spildevand på visse mindre renseanlæg som ikke er tidssvarende der skal også sættes ind over for regnbetingede overløb vandforsyningen er også et emne for vandplanerne store vandindvindinger medfører udtørring af vandløb og søer og det går voldsomt ud over plante og dyrelivet det er især et problem i hovedstadsområdet fru mette gjerskov fru ida auken herre johs poulsen og herre per clausen spørger om planerne er

forespørgselsdebatten så lad mig starte med at sige

mette gjerskov spørger om planerne er tilstrækkelig ambitiøse det mener jeg de er

vil vi kunne se væsentlige forbedringer af vandmiljøet med planerne

også så viseligt indrettet at vi har yderligere to planperioder til at revurdere planerne hvis de indsatser vi gennemfører i den første planperiode viser sig ikke at være tilstrækkelige nu antager at spørgsmålet nok også først og fremmest er begrundet i at vandplanerne på nuværende tidspunkt indeholder en kvælstofreduktion på ni tusind

i et udvalgsarbejde det her udvalg skal komme med anbefalinger til den fremadrettede kvælstofregulering og blandt andet se på alternative virkemidler og vandplanernes konsekvenser for beskæftigelsen og udviklingsmulighederne i visse egne af landet den samlede analyse af det skal være færdig her i to tusind og elleve på den baggrund drøftes tidsplanen herunder muligheden for yderligere anvendelse af undtagelsesbestemmelserne hvor det vurderes relevant for at opretholde beskæftigelsen og udviklingsmulighederne i hele landet

så vil jeg starte med at understrege at de repræsenterer den største samlede satsning på naturbeskyttelse som nogen regering har leveret de udkast til planer som lige nu ligger i høring er den foreløbige kulmination på et omfattende arbejde som siden to tusind og et konsekvent har været rettet mod at gennemføre vores eu forpligtelser i naturbeskyttelsen planerne hviler på resultaterne af omfattende

at identificere de væsentligste trusler mod naturen og at målrette indsatsen mod i første omgang at få stoppet tilbagegangen for den mest truede natur

at det ikke er et eu krav at målsætningen for naturplanerne skal være opfyldt i to tusind og femten vi skal dog løbende udføre en indsats med det langsigtede mål at områderne får en gunstig bevaringsstatus vi har i danmark valgt at følge samme model og tidsmæssige kadence som i vandplanlægningen og det giver rigtig god mening fordi mange af natura to tusind områderne er vandområder og der er et stort sammenfald i den nødvendige indsats ligesom med vandplanerne skal vi hvert sjette år vurdere behovet for at lave nye planer for den yderligere indsats der måtte være nødvendig for at nå målet den næste plan skal vedtages i to tusind og femten samtidig med de næste forslag til vandplaner så der er altså tale om en vedvarende indsats som vil være et afgørende dansk bidrag til ikke bare at opfylde eu forpligtelser men så sandelig

til at leve op til den globale aftale om at beskytte biodiversiteten som blev indgået i nagoya i japan sidste efterår

ord om planernes konkrete målsætninger og indhold som

to hundrede og seks og fyrre natura to tusind planer

fjerde oktober to tusind og ti været i en bred offentlig høring og den høring afsluttes i starten af april de planforslag som nu er i høring

er tilrettet i forhold til den oprindelige grøn vækst aftale det er de dels på baggrund af de svar vi fik i forbindelse med den forudgående tekniske høring dels på baggrund af regeringens aftale med dansk folkeparti om grøn vækst

når der er tale om så ambitiøse og omfattende planer giver borgerne lodsejerne organisationerne kommunerne og andre berørte mulighed for at kommentere og bidrage aktivt

den forbindelse vil jeg selvfølgelig også opfordre alle folketingets partier til at bakke op om arbejdet og bidrage positivt til den proces frem mod at få vedtaget vand og naturplanerne som er til gavn for natur

får ordet er fru mette gjerskov som ordfører for forespørgerne

for os mennesker og dyr som lever af og i den uanset om

med lysegrønne blade og liljekonvaller eller nyder en tidlig morgenstund ved fjorden med solopgang og fugletælling

at alle mennesker i hele verden

stoppe tilbagegangen i naturens mangfoldighed vi er enige om at vi vil give en endnu mere rig natur videre til næste generation

om gyllelugten skal hænge så tæt over landet at alle skal til at have luftrensere i deres hjem om haren er uddød i danmark

lige nu det

ministeren reklamerer for blev opfattet som en gavebod med milde skattelettelser og

liberaliseringer af landbruget viste sig jo ikke at være en gavebod ved nærmere eftersyn var det årtiets hadegave ikke kun til naturen men også til landbruget

med hadegaven svigermors hjemmestrikkede sweater i forrige års modefarve skæv i strikningen og med stumpede ærmer landbruget er i dyb dyb krise

er hadegaven som sidste århundredes løsning på nutidens problemer landbruget har brug for langsigtet planlægning landbruget har brug for mindre bureaukrati men regeringen vælger både at køre zigzagkurs og hoppe fra tue til tue det kan erhvervet ikke være tjent med

for både landbruget og naturen

nogle gennemsnitsbetragtninger over hele landet og

sende reglerne ud til landmændene

den umage at gå ud at sige det vi er interesseret i er at naturen har det godt det vil sige at man starter ude i havene man går ind i fjordene og man følger vandløbene og siger hvordan har

hvad er naturens tilstand hvad er den økologiske tilstand i vores vandløb

vandløb og så fastsætter man

men bliver det gennemført

forsinket i danmark vi står med en eu retssag

det sidste jeg har hørt fra regeringen er at fødevareministeren fuldstændig har fjernet grundlaget for vand og naturplanerne jeg har svært ved at se at vi får ret mange forbedringer

miljøteknologiske virksomheder har sendt os et brev i går aftes de ligger jo

de her vand og naturplaner så de kan komme i gang med at udvikle ny teknologi

og arbejdspladser

en tredobling af økologien

fra fødevareministeren her til morgen det økologiske areal er faldet med fem procent siden to tusind og to og antallet af bedrifter er faldet med fem og tyve procent

af økologiske varer og vi vil understøtte det med fem og halvfjerds million kroner i omlægningsstøtte regeringen kommer bare

har altid behandlet økologerne stedmoderligt og det gør den også i

kreative løsninger i forhold til at sikre reduktion af kvælstof

en kvote for giftforbruget for hver eneste bedrift vi har nu set pesticidhandlingsplaner år for år være en stor fiasko regeringen har lovet

intet er sket regeringen har lovet en ny afgift og intet er kommet

hvordan vi gerne ser naturen bliver behandlet i danmark

at sikre

at fremlægge en bindende naturplan danmark med mere natur og biodiversitet i et foranderligt klima

bringes i overensstemmelse med eu lovgivningen og forhindre yderligere forsinkelser af vand og naturplanerne at gennemføre kvælstofreduktioner lokalt ved hjælp af lokale kvoter og naturtiltag og lokalt samarbejde i stedet for omsættelige kvoter at fremlægge virkemidler til en tredobling af det økologiske areal

og tyve at regulere større husdyrbrug som industri med faste udlederkrav og placering i områder for større husdyrbrug at fremme landbrugets muligheder for bæredygtig energiproduktion under hensyntagen til jordkvaliteten og jordens mulighed

indføre individuelle kvoter for pesticidanvendelsen for hver enkelt landbrugsbedrift

at nedsætte en uafhængig kommission

til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske udfordringer kommissorium forhandles mellem partierne inden april

det er altså en samlet opposition socialdemokraterne

at tage den tale med rundt i landet når de er ude til møder med dansk landbrug fordi det jo er en helt anden tale end den der normalt falder når socialdemokrater og

snakke landbrug så er det jo noget med vi vil gerne gøre noget for jer vi skal nok sikre at det bliver godt hvis vi engang

i regering jeg vil godt give et eksempel som jeg selv har oplevet for ganske kort tid siden i

i aalborg hvor der var otte hundrede landmænd

ni tusind t kvælstof i to tusind og femten herre flemming møller mortensen fra socialdemokratiet var til stede og sagde at

reducere med

finde ud af hvad det er man egentlig vil i den her sag

i min tale gjorde mig meget umage med at forklare hvor det er vi mener landbruget har de største problemer et af landbrugets største problemer lige nu er regeringen og regeringens politik regeringen fører en zigzagkurs og hopper fra tue til tue og det er fuldstændig umuligt som landmand at langtidsplanlægge med den regering vi har det synes jeg faktisk jeg sagde meget klart

klare konkrete socialdemokratiske budskaber til dansk landbrug i forhold til udledningen af kvælstof

jeg sagt mange gange at eksperterne har sagt

er det væsentlige er at alt det kan vi først komme til at diskutere efter et valg

men det er jo ikke usædvanligt det ved jeg godt og derfor så stiller jeg spørgsmålet en gang til nu stiller jeg det ganske klart og det kan være der er andre der kunne finde på at stille det samme spørgsmål hvis fru mette gjerskov ikke svarer jeg har forstået at fru mette gjerskov klart har sagt

t møller mortensen har sagt nittentusind

socialdemokratiet vil vil man reducere med tredivetusind

dem der ved noget om virkeligheden har sagt tredivetusind

det bliver vi nødt til at forholde os til imidlertid er det efter en

i miljøcentrene og i regeringen havnet nede på nittentusind

er besluttet vi har imidlertid kun set planer for de ni tusind

på nuværende tidspunkt så vi kan godt stå her og lege talleg men det ændrer ikke ved at naturen derude lider fordi regeringen ikke får truffet nogen beslutninger om kvælstoffet og landbruget lider fordi de ikke har nogen mulighed for langtidsplanlægning regeringen jonglerer frem og tilbage med deres tal og

fru mette gjerskov om ikke det gør indtryk når

at de faktisk er meget længere fremme

det slet ikke noget indtryk på fru mette gjerskov at man måske

en branche som er i krise og det er landbruget jeg prøver faktisk at komme med nogle løsningsmodeller i forhold til dansk landbrug men når vi skal kigge

siger jeg ikke såkaldte eksperter så lytter jeg til eksperterne det er faktisk også eksperterne som har lavet grundlaget for regeringens egen grøn vækst jeg synes det er fuldstændig urimeligt at så tvivl om eksperternes udsagn når regeringen selv har lavet en plan på baggrund af det

over truede dyrearter i visse dele af landet

er jo ikke nogen tvivl om at både agerhønen og viben som jeg

helt almindelige dyrearter da jeg var barn er blevet presset ud af

det konventionelle landbrug jeg har ikke sagt at de er truet jeg har sagt

vil de måske være truet

jens kirk torsten schack pedersen ellen trane nørby og jørn dohrmann har korte bemærkninger til mette gjerskov jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages i dag klokken tretten

tak jeg har brug for at ordføreren

djurslands landmænd stiller mig

socialdemokraterne ønsker at

jeg svarede meget klart på det inden frokostpausen men det er jo sådan at vi i

i dag står vi i januar to tusind og elleve

er mere end to år forsinket og spørgsmålet er om regeringen overhovedet vil være i stand til at gennemføre dem i år

øge kravene nu mener vi faktisk

vil være den samme hovsapolitik som regeringen

det er urimeligt over for landbruget jeg synes altså

et så dybfølt ønske hos socialdemokraterne hvorfor siger

så ikke fra talerstolen

det der blev talt om tidligere var ikke hvad jeg måtte have sagt i aalborg det var hvad herre flemming møller mortensen havde sagt i aalborg hvor han havde nikket til

jeg skal kunne formulere det meget klarere der er tale om

jeg siger er at det vil vi holde regeringen benhårdt op på

også kræve af regeringen at de sørger for en langsigtet planlægning

er ikke et erhverv hvor man kan skifte fra den ene måned til den anden eller fra det ene kvartal til det andet landbruget har ikke brug for

vand og naturplanerne overhovedet skal gennemføres landbruget har brug for klare

venstres

nogle klare forslag til hvordan vi gennemfører vand og naturplanerne ja det har vi faktisk fremlagt her i vores forslag til vedtagelse det er regeringens klare forslag vi mangler vi er kommet fuldstændig klart med at der skal gennemføres kvælstofreduktioner lokalt vi skal have tredoblet det økologiske landbrug vi skal regulere de større husdyrbrug som industri med faste udlederkrav vi skal fremme muligheden for energiproduktion vi skal indføre individuelle kvoter

pesticidanvendelse og så vil vi i øvrigt gøre landbruget den tjeneste at vi vil nedsætte en kommission som hurtigt kan udtænke nogle fremtidsmuligheder for dansk landbrug på meget længere sigt det har regeringen fejlet med vi har kun set

det er regeringen som nu er over to år forsinket

at fem procent af det økologiske areal er forsvundet så vi taler faktisk om et erhverv som det er lykkedes

eksporten på et mindre areal

et erhverv vi skulle tage at behandle en lille smule ordentligt i stedet for den stedmoderlige behandling økologerne får fra regeringens side

jeg tror er mange erhverv

det har vi jo hørt

økonomiske udspil der ligger ekstraregninger i form af skatter og afgifter på flere milliarder kroner

der er det jo ret centralt

mette gjerskov sagde i folketingssalen den sjette oktober

socialdemokraterne kommer til magten

det fuldstændig klart at jeg mener at det store oprør der er i landbruget på nuværende tidspunkt i høj grad skyldes regeringens hovsaløsninger

bedrift og det er helt helt afgørende for landbruget der har regeringen fejlet igen og igen og igen og regeringen gør det nu endnu en gang med vand og naturplanerne det vil jeg bare konstatere så vil jeg sige

derefter må jo bero på en ny ekspertvurdering og nogle nye forhandlinger for sagen er rent faktisk den

siden jeg var yngste fuldmægtig i fødevareministeriet og

så der vil jo selvfølgelig hele tiden være nye miljøkrav

ikke stå her og sige præcis hvad det vil være for miljøkrav vi stiller

mette gjerskov kom med i oktober måned her

hvordan skal en landmand kunne langtidsplanlægge på budskaber fra

ambition og ens målsætning det har man tidligere turdet sige hvorfor gør man ikke det nu hvorfor tør man ikke stå ved hvad man selv

i den grad har skaltet og valtet med tallene som har lovet nittentusind

deres egen vand og naturplan

virkelig langt ude det der er sket de sidste to år er at tiden er gået og fristen for de her planer

planerne er to år forsinket vi står med en eu retssag på halsen vi kan ikke forlange mere i dag

nittentusind af dansk landbrug det synes jeg er et meget klart statement og det bærer helt frem

jeg tror faktisk ikke venstre kan levere noget der bare ligner samme håndfasthed

side man siger at man

hvornår man spørger for et halvt år siden var det tredivetusind

er nede på nittentusind t fru mette gjerskov nu er der jo andre

som siger at vandplanerne helt skal forsvinde

den nye politik fra socialdemokraternes side

er mange der sidder tilbage med den bekymring at man

hængende over hovedet hvis rød blok kommer til

jeg kan garantere at det er socialdemokratiets holdning

at underminere hele grundlaget for vand og naturplanerne jeg synes egentlig også det er bemærkelsesværdigt at jeg ikke hører et eneste ord fra den borgerlige fløj om naturen og miljøet det som vand og naturplanerne skulle gavne jeg hører kun alverdens påstande

og taljonglering og ikke noget som helst andet jeg har sagt fuldstændig klart at da vi gik til forhandlinger om grøn vækst for to år siden var situationen

seks år til

selvfølgelig nødt til at se på hvad realiteterne

i landbruget vi vil ikke være med til at banke dårlige løsninger ned om ørerne på dansk landbrug uden at de får en mulighed for at planlægge det har regeringen gjort det gør dansk folkeparti

at landbruget jo allerede i dag har reduceret

det hvis vi tager tallene fra i dag

fru mette gjerskov sikre at de her arbejdspladser som er tæt forbundet

og dermed gøre konkurrencevilkårene endnu sværere for landbruget og

landbrug en forfærdelig bjørnetjeneste ved hele tiden at sige at det

år med pesticidhandlingsplaner som ikke virker ti år med

så tillader man sig så tillader man sig at sige at vi

at korttidsplanlægge for landbruget og ødelægge deres erhverv dansk landbrug har brug for en langtidsplanlægning og de har brug for klare svar

er det at give landbruget fuldstændig klare svar og rammer for hvad det er de kan forvente

jeg ville synes det var kønt om regeringen gjorde det samme så synes jeg det ville være rigtig rigtig kønt hvis regeringen og dansk folkeparti også havde bare en lillebitte smule omsorg for naturen og hvis regeringen og dansk folkeparti

og som har eksport hvorfor ignorerer man økologien jeg forstår det simpelt

om landbrugets vilkår og vandplaner for på den ene side siger fru mette gjerskov at regeringen

mere tvungen økologi i landbruget og jeg synes

og herre bjarne laustsen den fireogtyvende

det er jeg siger jeg siger at tiden er gået mens regeringen har snorksovet

siden vi begyndte at snakke om grøn vækst

intet det betyder naturligvis at den periode hvor man kan kan få gennemført miljøforbedringerne bliver forkortet og det betyder og jeg synes

så vil jeg gerne sige fuldstændig klart

er løgnagtige påstande der kommer om at vi vil have

det offentlige indkøb af økologi

økologisk omlægning det er der vist ikke meget tvang i over for landmændene

skifter holdning det er ellers noget som fru mette gjerskov

som fru mette gjerskov på glimrende vis spiller

kvælstof selv om ministeriet har lovet en reduktion på nittentusind t og eu forventeligt kræver

når vi står i den situation at naturen lider under for meget kvælstof

har prøvet at forklare nogle gange at vi har ventet i meget lang tid i mere end to år på at de her vand og naturplaner skulle gennemføres

og femten og der er en grænse for hvor meget vi kan presse igennem i landbruget på hvor kort tid og det har vi klart erkendt men vi ved også godt at kommissionen nok vil blive meget fornærmet vi ved til gengæld også og det er

nu er vi nede på ni

er sendt i udvalg og der er ingen som helst ingen som helst tilkendegivelser om at man rent faktisk har tænkt sig at leve op

det løfte at jeg for naturens skyld vil gøre alt hvad

holde fast i at det skal være nittentusind

og at regeringen i øvrigt begynder at overveje bare en smule langtidsplanlægning

talerstolen i forhold til det som socialdemokratiet siger ude omkring i landet men det er jo ikke noget der er særlig usædvanligt nu får vi bare bekræftet igen

men når det så er sagt

hele den røde blok for at have rejst den her forespørgselsdebat

plan som regeringen har lagt for vand og naturområdet fortjener en større opmærksomhed og større fokus

befolkningen så befolkningen kan se

fru mette gjerskov prøvede at skitsere heroppe fra talerstolen

set det her overhovedet tror fru mette gjerskov over en dørtærskel med det hun siger

har set indholdet af vandplanerne vil vide at der ikke på nogen måde er hold i mange af de ting som fru mette gjerskov sagde her fra talerstolen det synes jeg skal stå helt klart

det er vigtigt at understrege at

skal bruge den slags ord som fru mette gjerskov bruger her fra talerstolen det har jeg ikke behov for

en måde så jeg også håber at folk forstår det det er en ambitiøs plan det er faktisk en plan som er meget mere ambitiøs end det som eu direktivet lægger op til det skal man være opmærksom på og det er meget mere ambitiøst end det mange andre lande i eu

er skitseret af miljøministeren men jeg skal gentage nogle af tingene

en miljømæssig bearbejdning af syv tusind tre hundrede

kvælstof det skal ske med ni tusind

med de redskaber som er skitseret men hvis der kommer nogle andre redskaber

er de hjertelig velkommen og kan komme ind i billedet vi skal reducere med

er allerede reduceret med seks tusind

det betyder jo at alle de mennesker og organisationer som har nogle ting de gerne vil komme med

er hjertelig velkommen og endda meget hjertelig velkommen til at komme med

vi får nogle samlede miljøplaner det er jo ikke et arbejde der bare er kastet på bordet

tre fire måneder nej der er et langt og grundigt forarbejde hvor man har fundet ud af hvilket grundlag man

som bedømmelse

god kvalitet af vores vandløb søer og fjorde

de tidligere amters målsætninger

til eu som så har gjort det man kalder

tallene og sendt dem tilbage så det er et grundigt forarbejde derfor

at det er ganske unfair og ikke særlig seriøst at diskutere de her planer på den måde som fru mette gjerskov gør der er nedsat en række udvalg et kvælstofudvalg som skal se på hvad der skal ske med de titusind

der skal kigge på om ålegræs nu også er det redskab man skal bruge i forbindelse

at tallene har det rigtige fundament derfor skal vi også kigge

er sat i gang og jeg synes at

på regeringen skulle

noget konstruktivt samarbejde

et forslag til vedtagelse som jeg skal læse op jeg skal i øvrigt sige at

jeg ikke blot sagt på vegne af venstre men også

være til stede

forslag til vedtagelse folketinget tager til efterretning at forslag til vand og natura to tusind planer er sendt i offentlig høring til den sjette april to tusind og elleve når der planlægges så store offentlige investeringer som i vand og naturplanerne er det vigtigt at de hviler på et meget sikkert grundlag blandt andet hvad angår de faglige værktøjer og forudsætninger regeringen har derfor besluttet at nedsætte en række arbejdsgrupper for at kvalificere grundlaget yderligere det gælder blandt andet vandløbsvedligeholdelse ålegræsværktøjet og baseline arbejdsgruppernes afrapportering arbejdsgruppernes afrapportering vil sammen med høringsmaterialet indgå i den endelige justering og tilpasning af vandplanerne i samarbejde med forligskredsen folketinget tager ministerens redegørelse til efterretning og udtrykker tillid til at den danske vand og naturplanlægning som vil fremme

et godt vandmiljø og som ligger i den ambitiøse ende sammenlignet med de andre eu lande vil leve op til forpligtelserne

i eus vandramme og natura to tusind

travlt med at studere den nordjyske presse

om man også har styr på venstres synspunkt

man i venstres gruppe er enig med herre eyvind vesselbo i

på nittentusind t i 2015 eller

siger at gruppen er enig med hende

det fordi jeg dækker venstres folketingsgruppes synspunkter og det skal der slet ikke være tvivl om er tilfældet

placeret havde jeg nær sagt i et

kvælstofudvalg som skal finde ud af hvordan

det udvalg er færdig med arbejdet i løbet af to tusind og elleve og så kender man svaret på hvad der skal ske med de sidste titusind

tusind og femten

det helt forkert venstre står urokkelig fast på

set meget glad for at høre fordi så er der jo enighed om det

at snakke om at man skal finde en anden målemetode end

af danmarks miljøundersøgelser altså er det sådan

på de ypperlige rådgivere som regeringen omgiver sig

mener jeg klart har sagt at der skal reduceres med ni tusind

frem til to tusind og femten derudover er der nedsat et udvalg

men det kan være at herre per clausen ikke fik det hele med at man skal kigge på baseline man skal se på udgangspunktet man skal se på hvor meget

vil blive reduceret i forbindelse med alle de ting tiltag

taget på nuværende tidspunkt og så finder man ud af

tilbage som skal reduceres for at opnå det resultat man gerne vil

sand venstremand en af den slags der benægter fakta der er jo dokumentation for at det er gået ganske skidt og vandrammedirektivets implementering som vi reelt diskuterer når vi diskuterer vandplanerne her blev jo vedtaget i år to tusind regeringen har haft ti år til at forberede også det faglige grundlag og så pludselig kommer man og udsætter

er i orden ministeriets embedsmænd og andre ministeriers embedsmænd har arbejdet

ti år på det her derfor bliver mit spørgsmål til herre eyvind vesselbo er det

nu lægger op til at udvande også de nittentusind

citat af herre eyvind vesselbo hvori han sagde vi hellere tage et slagsmål med eu end med vores

skal de planer jo også dække og det er derfor jeg mener de er ambitiøse

nævner siger jo at det der er vigtigt er at vi får gjort de her ting seriøst og grundigt

det kan godt være at der i eu er lavet nogle tidsrammer dem synes jeg også

skal overholde men jeg synes i lige så høj grad at man skal sikre at det

også

det er derfor vi faktisk har arbejdet så seriøst med det

svært for herre steen gade at forstå at det tager tid at arbejde seriøst

end det er miljø og natur

de der lidt interessante formuleringer som

af miljøministeren om

og sådan noget det er vel en åbning skulle

bagland mere end noget andet jeg sagde at vi ville lave de her planer til gavn for naturen og miljøet og i øvrigt sikre at vi fik et konkurrencedygtigt

steen gade men jeg kan se at han

og kigger lidt ned i gulvet og skammer sig lidt

mener jeg at herre steen gade jo må være enig i at det er vigtigt at vi får

de beregninger der er lavet på det her område

klarlagt at der ikke er nogen problemer med

det udvalg der er nedsat som skal kigge på

godt sætte det som målsætning men hvis man i de beregninger finder ud af at tallet kan være noget andet det kunne i realiteten

har talt om men ikke rigtig gjort noget ved og så de åbenlyse problemer som herre eyvind vesselbo og venstre har med

bagland så spiller pesticidafgiften jo også en

de lempelser der skulle være af jordskatten for at kompensere

gennemført inden man går til valg sådan at man ikke kun gennemfører kompensationen i jordskatterne men også gennemfører

de pesticidafgifter altså en differentieret afgiftsramme for pesticiderne

de pesticider som som er mindre skadelige hvis man kan tale om det

den den ændrede måde man skal opgøre pesticidforbruget på nemlig i modsætning til tidligere hvor

et behandlingshyppighedsindeks

hvordan den enkelte pesticidgruppe påvirker naturen og miljøet det er vigtigt i stedet for det må jeg sige lidt formålsløse behandlingshyppighedsindeks som jo ikke beskrev noget om farligheden og påvirkningen

at pesticidafgiftens ændring

det inden et valg og der forstår jeg når herre eyvind

tage kuglerammen til hjælp og sige at det er nødt til at være på den her side af sommerferien for

i den kommende folketingssamling så

at konsekvensen af det han sagde

skal gennemføres i indeværende folketingssamling og dermed inden sommerferien

at venstres gruppe og det må så også gælde regeringen

dansk landbrug jeg mener at de her vand og naturplaner i meget høj grad

indsatser på miljø og naturområdet som også har nogle konsekvenser for dansk landbrug

er da klart at kommer man og tager folks

deres brug af jorden skal de selvfølgelig have kompensation det

er det ikke korrekt når herre morten østergaard siger

som siger at de der vand og naturplaner jeg har endda selv hørt det ved en række møder er meget meget skrappe og

selv om man udarbejdede nogle vand og naturplaner

tænke i regeringen endnu nu har man nedsat tre udvalg der skal tænke videre mens planerne er i høring om ålegræs

er det så fordi vi taler om at det er

der arbejder seriøst med tingene og når man arbejder seriøst med tingene kan det godt komme til at tage noget tid men jeg vil også sige at jeg synes det er

vi ikke er nået ret langt altså

kaste en masse tal på bordet her men enhver der bare

det går jeg ud fra fru mette gjerskov har ved at landbruget

har reduceret kvælstofudledningen meget meget voldsomt

fosforudledningen er droppet ned og der er lavet en lang række andre tiltag som har betydet at naturen og miljøet har fået det bedre

derfor vil jeg sige at det det drejer sig om

de allerbedste

men

de nu bliver til noget efter at de har været sendt i syltekrukkeudvalget der og

vi kigger på reduktionerne ja så kan det jo i princippet både

jeg kan både

må man også tage udgangspunkt i at der kan ske nogle ændringer i de forudsætninger man har lagt for ellers nedsatte man ikke sådan et udvalg

i øjeblikket står er at der at der er en forskel på det som blandt andet landbruget har beregnet

være mærkeligt hvis man lige ramte de der titusind

at det udvalg når frem til at det rigtige tal er et andet end de titusind

mærkeligt skruet sammen oven i hovedet

det blev mindre ellers

have sikkerhed og at de gerne vil

man kan sige på lang sigt vi

det vi i hvert fald siger i

gå ud og se på hvordan vi kan løse de her problemer der er men vi anerkender jo selvfølgelig også

og det er der nogle der glemmer i den her debat at man

et tal

overhovedet ikke anerkender

er gjort noget på det område her

have en forklaring på hvordan det kan være

på den ene side af flensborg fjord skal reducere med fem og tyve

om man bruger de samme målemetoder om det er de samme krav man stiller til erhvervet

skulle tage hensyn til at vi har et erhverv som også

tyskland holland og alle de andre derfor er vi også tilbage

så skal de altså også hvis der lige konkurrence træde i kraft i de andre lande i to tusind og femten men der er vi bare i den situation at nogle lande jo allerede nu

i to tusind og syv og tyve så derfor kan

der er en enorm stor udfordring

lige konkurrence mellem landene derfor må der også være nogle

landmænd som er ude i i det åbne land der har en bekymring

en milliardregning vælte ned over landbruget som i forvejen er i

siger de hele vejen igennem indtil et par ordførere eller hvad

nordjyske siger at det nu er det nittentusind

ordføreren hvad nu med de nye folketingskandidater som rejser rundt i landet

hvor de har været ude at sige at

synes at de vandplaner skal blive til noget

ambitiøst og at det vil kvæle landbruget det vil koste arbejdspladser jeg er bare nødt til at spørge igen hvem er det så

undersøgt det som vi sammen med regeringen jo lagt op til

vi nu får konkretiseret og får

det rigtige udgangspunkt vi har taget netop fordi at det ikke bare skal koste arbejdspladser

lad mig så sige til dem der tror

at vi ikke har gjort noget i den her tid der er gået

er gået ti år jamen

jeg har været i folketinget det er jo ikke så lang tid men det er da trods alt siden

gennemført mange ting på naturområdet lad mig bare nævne sådan noget som grøn vækst

og hvor vi netop har lagt op til nogle reduktioner lad mig nævne sådan

flere omgange brugt masser af penge for at reducere blandt andet kvælstofudledningen vi har lavet naturgenopretningsprojekter vi planter skov

vi gør ingenting det går bare tilbage for regeringen

vi har en resultatliste og den er lang den er rigtig lang

selvfølgelig også kostet rigtig mange penge men vi gør det også for at sikre man kan sige arbejdspladserne i danmark og derfor er det en afvejning

bare vil komme med flere krav som ikke er finansieret og som vil gøre at erhvervet får flere

der biodiversiteten vil fortsætte sin tilbagegang hvis ikke vi handler nu indsatsen skal være målrettet evidensbaseret

og grund det det her handler om

er at vi bruger mindre sprøjtegift så har vi også et renere grundvand og vi hjælper faktisk også ude i naturen et af

ved vi at økologiske landbrug har den højeste indtjening og vi ved at økologiske landbrug har en høj beskæftigelse

stigning i beskæftigelsen og de har tredoblet

med til at betale de fem og halvfjerds million

have mere økologisk produktion

regeringen eller for dansk folkeparti

men vi går ikke den vej som socialdemokraterne

forældrene kunne vælge at få madpakker i

haft interesse i at sige det også så vi giver nogle instrumenter ud til det kommunale selvstyre ud til

selvfølgelig

så mulighederne skal være men det er altså også vigtigt at befolkningen

en bedre natur og et renere grundvand

et indtjening overskud og beskæftigelse

dohrmann ikke være med til at gøre noget aktivt for det

finansiere hvis der er et behov for det hvis folk

vil omlægge til økologisk landbrug ja så finder vi også pengene det

time ude på de veje det er frivilligt

landbruget til økologi derfor må vi bare sige til fru mette gjerskov tvang nytter ikke noget

at stoppe guleroden ned i halsen på folk og det går jeg ikke ind for jeg går ind for

eu når man læser det

til vedtagelse der ligger her så er man jo klar over

flot at få nogle til at gøre oprør mod eu

dårlig sag

økologiske areal i landbruget

der ikke sker nogen vækst i det økologiske areal inden for landbruget så har herre jørn dohrmann ikke tænkt sig at gøre noget for det er bare et frit valg

ændre noget i teksten det er klart at vi vel alle sammen når det er at vi skal have

det skal være op til folk selv altså hvis herre per clausen synes at han vil købe økologiske varer

er jo desværre bare nogle der siger at de gerne

for kvalitetsvarer så glemmer de måske at sige ok det vil jeg også

noget der er lidt billigere derfor siger

i folks hjem vi er nødt til at med frivillighed og det er der folk kan gøre en forskel

ikke sker nogen som helst vækst i det areal som er økologisk

fordi han ikke har fantasi til at forestille sig at han kunne gøre andet

de økologiske arealer er jo en gulerod

at landmanden lægger om til det økologiske

en overgangsperiode hvor der er

er jo nogle incitamenter som vil gøre at folk vil tænke

produktion så er jeg udmærket klar over at det er

hvis man har økologisk produktion og

halvtreds procent af hvad man normalt producerer at man så også får en ringere pris når der skal afregnes fordi der ikke er kunder nok i butikken

som landmand måske siger

måske ikke det rigtige for mig

på banen så

at opleve at det store regeringspartis folketingsgruppe efterfølgende blokerer for ministerens mulighed for at gennemføre

jeg fortrøstningsfuld ved at man også får gjort det er derfor

har nedsat de arbejdsgrupper som jo netop vil kvalitetssikre

man kan bruge og er ikke bare noget der er grebet ud af den blå luft jeg tror at alle sammen er parate til at lade

sikre på at det er det rigtige man har valgt og man kan forklare hvorfor

jo er afgørende her er at man gør det på naturens regning

det havde været mere naturligt at man afklarede det inden man gik ind i en forhandling og inden man skrev under på et stykke papir ved sine repræsentanter virkeligheden er jo at det

har ændret sig siden man lavede aftalen er at det måske står værre til med vandløbene end vi

med pesticidudledningen og derfor er der jo mere end nogen sinde brug for pesticidafgiften men det eneste som man i flertallet indtil nu blive enige om er at gennemføre den kompensation som landbruget skulle have på trods af at de altså indtil videre ikke rigtig har noget at blive kompenseret for fordi man jo ikke har levet op til aftalen om at pesticidafgifterne skulle omlægges i

har reduceret med halvtreds pct og det er et parameter man kan bruge man kan så

flensborg fjord som dækker både tyskland og danmark på hver sin side

er ikke lige nogen vandtætte skodder midt i i fjorden så man

det er vel for at sikre

behov for ude i landbruget fordi de er økonomisk trængte

vi alle sammen godt ved og vi ved at vi gerne

handle her og nu og så er det andre ting som vi må rette til hen ad vejen som jeg ser

et mål for vandkvalitet og også for natur

det hele handler om

at den indeholdt to elementer et område hvor man gav landbruget skattelettelser

man skulle gøre mere ved fosforreduktionen man skulle lave lidt mindre vandløbsvedligeholdelse på nogle områder en lang række initiativer og de initiativer var jo gode i sig selv så er det bare jeg spørger herre dohrmann synes

der kan tåle at blive udsat for det jeg vil kalde stresstest det synes jeg er helt fair

lavet

liberaliserede landbrugsområdet

som handler om natur og vandkvalitet og grundvand skal man pludselig lave et eller andet forløb som

fører til at man smutter og slækker på kravene

ikke regulerer i første planperiode

reducere vandløbsvedligeholdelse altså der er stor

at blive kontrolleret på det område det er vel sund fornuft at vi så siger ok

at se om i har ret i jeres påstand det er der vel ingen skam i at gøre for

inden for de sidste uger fået to

nogle af de giftstoffer i grundvandet som vi ikke havde regnet med at se i grundvandet

helt aktuelle begrundelse

siden år to tusind har embedsmænd i landbrugsministeriet og i miljøministeriet systematisk arbejdet på at lave

år så udsætter man

finder man ud af at man også vil underminere det det er jo sådan set det der reelt er illustreret i dag det står sådan set i regeringspartiernes og dansk folkepartis forslag til vedtagelse

skal være vandløbsvedligeholdelse det betyder vel at man skal skærpe vandløbsvedligeholdelsen i forhold til det der var vedtaget

finde nogle andre måder at måle på som man så ikke rigtig ved noget om

er fosfordiskussionen jo også en landbrugsdiskussion

ikke kigger på det der med dræn dræn

går i gang med at betragte den forurening i høj grad fosforforurening der kommer ud af drænrørene og direkte ned i

med deres planlægning sådan er det og derfor har vi

fire fem år

i to tusind og tolv det er altså næste år

spildevandsrensning hvor langt er vi nået cirka tredivetusind godt og vel tredivetusind connie hedegaard

er sket noget siden det er jo sådan noget der gør at vi

virksomheder som arbejder med miljøteknologi

holder ikke til at det hele bliver udsat og udsat og udsat så sidder vi jo her og har en kerne af virksomheder som kom i gang fordi det danske folketing i tog sig sammen med at lave den vel skrappeste regulering

synes faktisk der er en rimelig stor alvor her i dag

det der monstrum som regeringen var i gang med vi skal bygge på naturtiltag

dræn og lave løsninger og samarbejde med landmænd i lokalområder

lokalt samarbejde om at lave løsninger

så mangler vi selvfølgelig også at se på det samlede landbrugs

den er sådan set alvorlig noget af det værste der er sket for dansk landbrug er at man har haft et vko flertal som ikke har holdt ved

i dag står man sådan set måske og får rigtig meget i nakken og derfor

landbrugets økonomi til at kunne spille sammen med de nødvendige tiltag

får en natur og miljøindsats

til et punkt der hed reduktion af kvælstof

hørt fru mette gjerskov krybe til korset her og erkende at tingene har udviklet sig på to måneder

og nu går socialdemokratiet ind for kun at reducere med nittentusind

det man forhandlede

grøn vækst så kunne det være at vi kunne have

bare spørge sf og herre steen gade

nok heller ikke nå mere for vi er jo mindst to år

måske nærmere tre år forsinket i det her projekt det var den første del af svaret den anden del af svaret er at hukommelse

det var fireogtyvetusind

jeg tror at hvis folk hører den her debat tænker de nå ja alle de tal

i dag se af de rapporter vi får

har vi det jo ikke i venstre når vi siger et tal

gerne arbejde videre ud fra det for det

hvor meget det var under de forhandlinger men det er i hvert fald ikke mere end to måneder siden fru mette gjerskov som jo er tæt samarbejdspartner med socialistisk folkeparti sagde at

på to måneder hvor man er gået fra at ville reducere og ramme landbruget med

ikke lige lade sig gøre fordi tiderne er skiftet og tiden er gået og

har gjort noget men hvad er det der er sket

på at spørge hende ud om det jeg har aldrig sagt tredivetusind

dengang det er to år siden

nået hvis man havde valgt at bruge nogle af de her fornuftige midler som vi skriver om i vores beslutningsforslag det ville have inddraget landmændene mere end det der er lagt op til

vi ville have brugt naturens virkemidler meget mere det ved jeg fra mine møder med landmand at de er virkelig interesseret i det gælder alt fra

samarbejde med naboer og andre i lokalområdet for at få det til at lykkes på det lokale plan så så derfor er der sådan set ikke noget med at jeg skal fortryde

vil jeg kæmpe for at en ny regering

tager hensyn til erhvervslivet så der bliver ens konkurrencevilkår

der strammer kravene det har været en linje fra sfs side hele tiden fra fra vandmiljøplan i

jo altså vandrammedirektivet vi skal vi skal gennemføre så jo selvfølgelig er

de næste som gør at vi skal have en god økologisk vandkvalitet det har vi vedtaget

sammen med de andre partnere i eu og der skal vi levere resultater i

syv og tyve må jeg svare på det sidste med at flytte husdyrbrug sagen er jo

jens kirk at de store brug vi kommer til at få for svineproduktion og kyllingeproduktion skal vi jo knytte sammen med en biogasudbygning på effektiv vis og der tror jeg faktisk

for at udnytte gas og energiproduktion bedre men også for at

liberaliseret lovgivningen på landbrugsområdet så vi kan få de der svinefabrikker det har jeg

ikke stemt for men det var altså venstres valg at vi kan få

resten af samfundet men tænk så om vi havde taget nogle skridt

redskaber men men hvis herre jens kirk læser

fra oppositionens side lokale kvoter naturtiltag lokalt samarbejde så tror jeg at vi i en stille stund kunne blive enige om

det kan jeg personligt ikke forstå at man ikke har

for vi sagde faktisk de her ting da vi forhandlede grøn vækst for to år siden

og det er altid godt at få en god debat om et område et område som danmarks natur og dermed også de danske vandløb

der naturligvis altid være politisk interesse for at debattere da vi som borgere ud over at nyde en smuk og ren natur også har en interesse i at naturens ressourcer vedligeholdes på en god

ordentlig måde til gavn for os og til gavn for kommende generationer vi må erkende at der fortsat er tendens til tilbagegang i natur og artsdiversiteten det er ikke lykkedes danmark at bryde en altdominerende global tendens til tab af biodiversitet problemet er såvel lokalt

til denne nedgang i biologisk mangfoldighed det danske landskab er helt igennem menneskeskabt kulturlandskab hvor stort set ikke en kvadratmeter er upåvirket af menneskets beslutninger vi bærer alle et ansvar for at få den natur vi gerne vil have tilbage igen

og gennemtænkte løsninger det kræver en bred indsats og vi skal leve op

eus mål det kræver skovpolitik det kræver vand og naturplaner det kræver nationalparker vi er i fuld gang et af midlerne er de vandplaner som er en del af grøn vækst aftalen som regeringen har indgået jeg synes det er en ganske ambitiøs plan som landbruget godt nok har reageret kraftigt imod men jeg finder at den er forholdsvis afbalanceret

i en økonomisk vanskelig situation som den vi er i lige nu specielt landbruget

men det gør vi ikke vi fastholder kravet om om nittentusind

reduktion af kvælstof

og vi arbejder på en god og intelligent løsning for de sidste titusind

som en effektiv udmøntning kræver og det vil sikre den omkostningseffektivitet som hele samfundet efterspørger

i samme åndedræt som vi siger at vi fastholder planerne

siger vi også at vi er villige til at gå i dialog med alle berørte parter om hver eneste ton kvælstof det drejer sig ikke om at udhule landbrugserhvervets økonomi

at sikre at belastningen af vore søer og indre farvande bliver reduceret og gerne på en måde så landbrugets i forvejen spændte økonomi ikke belastes unødvendigt

i første omgang drejer det sig

skal finde de sidste titusind

nogle beregninger viser at en del af dem allerede er fundet og det vil jeg gerne være med til at efterprøve

et grundigt analysearbejde vil også sikre innovationen på området så vi ikke bare forfalder til allerede kendte men meget dyre og ineffektive løsninger

pengene fra miljømilliarden til forskning i naturpleje som driftsgren er eksempelvis en spændende vej til ny viden om bevarelse af biodiversitet og jeg ser meget frem til at det bliver

jeg tror det bliver en god vej at gå og jeg tror også det bliver en vej som landbruget rigtig gerne vil være med til at betræde alt i alt synes det konservative

regeringen er på den helt rigtige kurs

herre tage leegaard lever meget godt op til

skal leveres men så forstod jeg at han senere sagde medmindre vi kan finde ud af at i fortiden som ikke er blevet registreret endnu betyder det

i virkeligheden er enig med fødevareministeren der jo antyder at man kan finde tolvtusind t i fortiden som indtil nu ikke

dohrmann fra dansk folkeparti sagde nemlig at vi

økologiske areal men hvis ikke det sker på baggrund af de ting vi har

ikke sætte tal på så synes jeg også at landbruget måske skal have noget kredit for for de mål som måske

registreret af de der eksperter som vi tidligere

en god og ordentlig måde at gøre det på så synes jeg også at man skal

ligge i at vi kigger på hvad det egentlig er der kommer ud af drænrørene hvordan er det egentlig at den enkelte mark

vandløbene og vandkvaliteten

nok til at vide noget om det og hvordan

der synes jeg også at vi skylder at sige

lave en bedre natur samtidig med at vi sikrer at landmanden tjener penge

per clausen noget så

hvilke incitamenter incitamenter skal der til for at vi i hvert fald som

kan nå en fordobling af det økologiske areal

men jeg vil godt spørge

så optaget af at finde nye måder at gøre tingene op på er det sådan den måde herre tage

på indtil nu giver for dårlige resultater så opfinder man nogle andre måder at gøre

at vi finder den metode til at gøre tingene op på der giver det mest gunstige resultat

at vi sikrer en ordentlig vandkvalitet

om ålegræsværktøjet vil jeg bare sige at nogle siger at det er meget rigtigt

også gerne være med til at få afprøvet

kan vi skyde nogle sigtedybder på en anden måde

er altså at vi får den rigtige vandkvalitet det vigtige er ikke at slå landmænd og andre oven i hovedet med

meget de skal gøde det vigtige er hvordan hvordan vandet og vandkvaliteten bliver belastet af den aktivitet som

det vigtige må være at det ikke kommer ud i fjorde og vandløb

og vi syntes jo at det var vigtigt at resten af eu også gik med på miljøpolitikken fordi meget af forureningen går over grænserne og fordi vi gerne ville sikre fælles regler for dansk landbrug

og alvor sket noget de her vand og naturplaner nu er de så sendt i høring

så er de nu sendt i høring endelig

rigtig ærgerligt for dansk landbrug

fru mette gjerskov det har de faktisk bedt os om jeg jeg tror at landbruget efterspørger en god dialog i stedet for at man sidder på et eller andet kontor på højbro plads og siger at sådan her skal det nu nok være

ud at måle på det vand er ålegræsværktøjet bare et af mange værktøjer jamen så

se nogle af de andre og og er vi helt sikre på at det

bare er ud af drænrørene det hele kommer for det er jeg nemlig ikke sikker på det kan der også sås tvivl om lad os da få det efterprøvet lad os sat nogle undersøgelser

egentlig er det i bund og grund kommer fra med den forurening

så meget må landmanden gøde på

den rigtige måde at gøre det på det vil jeg gerne være med til at

på men der skal ikke herske tvivl om at de nittentusind t ligger fast

mere klare rammer er problemet ikke at

og som sagt landmændene har faktisk bedt om at komme med i den her dialog

mette gjerskov i spidsen lynhurtigt forsvandt fra forhandlingslokalet fordi det var bedre at stå på sidelinjen og råbe

gøre noget ved det og jeg håber søreme også at

skændes med os i folketinget

nogle ting ved miljøet og det er

så hastværk kan man vel ikke beskylde regeringen for at

tage leegaard siger at han står fast på de nittentusind

om han tror at

til vedtagelse handler om

formulerer sig sådan at man ikke engang

udtrykker tillid til at den danske vand og naturplanlægning som har fremmet et godt vandmiljø og som ligger i den ambitiøse ende sammenlignet med de andre eu lande vil leve op til forpligtelserne i eus vandramme og natura to tusind direktiver personligt synes jeg det er syret at man er nødt til at skrive det

vedtagelse jeg kan kun læse det som om

hvad siger herre tage leegaard til at han har været med

man nu skal kigge på ålegræsværktøjet når når vi godt ved

at vi sådan set ikke har noget andet at kigge på og det er det eneste vi kan gøre og det eneste

vi har målt på i årevis

at vandløbsvedligeholdelse skal inddrages altså det betyder vel at vi skal holde lidt

igennem at der er nogle vandløb der ikke skal vedligeholdes så meget

del af løsningen kan ligge i

jeg synes vi skal have alle de løsningsforslag løsningsforslag som der er en del af løsningen kan

afbrudte dræn og en del af løsningen kan ligge i at man dyrker energipil og fjerner noget kvælstof og noget fosfor på den måde det er jeg ret sikker på at

der er en hel masse virkemidler som gør at vi måske kan få gjort det her på en god og en ordentlig måde

nu sker der noget nu gør vi noget jeg vil så også lige bemærke at vi

og andre gode ting jeg ting jeg synes ikke det er helt rigtigt

vil prøve at fremstille det som en handlingslammet handlingslammet

at det kan bevises at der virkelig er sket flere fremskridt

de her eksperter siger der er så synes jeg altså ikke vi skal slå landmændene oven i hovedet med at de ikke har gjort nok det fortjener de bare ikke

at dække over det smøleri som regeringens arbejde jo

er da en voldsom kritik

har brug for at kvalificere grundlaget yderligere

er foregået i regeringens rækker indtil dato

et udspil og siden hen en aftale tilsyneladende

nu vedtager nu vedtager vi den i

nu tager vi den tid der skal til for at få det her diskuteret ordentligt igennem til gavn

såvel miljø som som

som faktisk har behov for at vi træffer de rigtige

langsigtede løsninger og jeg er helt med på

udtryk for at vi skal have fundet nogle løsninger som vore børn og børnebørn kan være tjent med det skal ingen være

vi vil have det her gjort på en god og ordentlig måde så vi kan se os selv i øjnene

en sønderlemmende kritik af den proces som regeringen har gennemført op til den aftale blev indgået i øvrigt med den daværende konservative økonomi og erhvervsminister for bordenden

at man nu siger at er nødt til at lytte til landbruget

man sig ikke nødsaget til at lytte til landbruget da man i august

man sig ikke nødsaget til at lytte til landbruget på det tidspunkt er det gået op for

det først nu hvis ikke det handler om at man ønsker at udskyde

hvis vi tager eksemplet med pesticidafgiften

garantere at det bliver vedtaget inden sommerferien

til kommende generationer at man siger

ting som der er navne på pesticider jeg vil gerne arbejde for at det her bliver gennemført hurtigst muligt vi har lovet at det bliver gennemført hurtigst muligt

jeg er ikke helt sikker på hvor langt det arbejde i det udvalg er

om vandplanerne

om at det er et areal på op til tohundredetusind ha som bliver berørt af grøn vækst jeg synes at det ville være sjusk at sige

juni og så gennemfører vi det i september sådan foregår ting altså ikke

rød regering som du støtter varmt vil til at gennemføre ting på sådan arbejder vi altså ikke i den borgerlige lejr

har gjort for ligesom at redegøre for hvorfor man ikke er i stand til at

ud fra ved fuld bevidsthed indgik med hinanden

har gjort et behjertet forsøg på ligesom at forklare hvorfor man

tilsyneladende havde propper i ørerne og bind for øjnene da man indgik aftalen og først nu er nået dertil at man vil have en dialog

herre tage leegaard gør sig også skyldig i en fortalelse her afslutningsvis

det fremgår meget tydeligt af aftalen om grøn vækst at man allerede i to tusind og ni ville ændre pesticidafgiften men det eneste man har haft travlt med

landbruget ved at lette jordskatterne det andet har man ligesom udskudt ikke til hurtigst muligt eller snarest muligt men bare på

jeg synes det er mageløst at man kan stå her i to tusind og elleve så lang tid efter

at man har besluttet at nedsætte en række arbejdsgrupper for at kvalificere grundlaget yderligere

en eller anden form for sjusk må der da havde været i processen det må man da som minimum erkende

det store billede må konstatere at vko flertallet i hele sin levetid har brugt kræfter på at afmontere miljø energi og

dybt problematiske følger at danmark er sakket agterud med indsatsen på alle områderne det kan ses i naturen og det kan ses i manglende fremdrift på udvikling og produktion af vedvarende energi og deraf følgende færre af de spændende arbejdspladser der potentielt

det kan ses ved at danmark på klimaområdet langt hen ad vejen køber sig aflad i stedet for med en konkret indsats at sætte sig i spidsen på natur og miljøområdet var vkos første handling at sætte hans christian schmidt til at fjerne enhver ambition og lægge arbejdet for en bedre natur og en større miljøbeskyttelse i ruiner

tiltag var vandmiljøplan

fra to tusind og tre som på trods af at den var garneret med mange smukke ord alligevel var

kejserens nye klæder planen har reelt set været uden nogen positiv virkning tiden er bare gået så kom der en ny konservativ miljøminister connie hedegaard og så blev viljen til en indsats lidt større og den nye miljøminister lancerede den retorisk stærke miljømilliard som nyt tiltag på naturområdet men milliarden led dog lige af den svaghed at halvdelen af pengene var hentet fra fødevareministeriets midler til bedre natur miljøvenligt landbrug og økologi og derfor var substansen i det smukke begreb overskueligt men så gik der jo tid med det under de seneste to miljøministre er strategien så blevet udviklet til en kunstart kunsten at få tiden til at gå

så lidt handlingsorienteret indsats som overhovedet muligt grøn vækst blev lanceret af den daværende miljøminister nuværende skatteminister med de mest svulmende flommefyldte ord nogen sinde

og tiden siden lanceringen har jo dokumenteret at alt det grønne er udskudt mens landbruget

flere randzoner og mindre kvælstofbehandling og det er stort set forduftet til gengæld har mulighederne for at sælge brakjord under plov fjerne læhegn og småbiotoper fylde vandhuller og fjerne beskyttet natur uden konsekvenser aldrig været større problemerne for den danske natur det vitale vandmiljø og særlig sårbare naturområder er derfor næsten større end nogen sinde retfærdigvis skal det siges at vandmiljøplan i

halvfemserne under henholdsvis schlüter og nyrupregeringerne har haft en vis virkning men i dette århundrede har fremskridtene kun være meget sporadiske og primært baseret på naturgenopretningstiltag fra kommuner de tidligere amter og nye partnerskaber lokalt desuden tæller små fremskridt i udviklingen af økologisk landbrug på plussiden problemerne er nu også så tydelige og eksponerede

kommissionen på flere områder er efter den danske regering danmark lever ganske enkelt ikke op til beskyttelsen af sårbar natur danmark er enormt forsinket og for sent ude med vand og naturplaner det er ganske enkelt flovt og der bliver brug for et grønt kasseeftersyn når en ny regering forhåbentlig efter næste valg kan træde til derfor altså brug for at tage skeen i den anden hånd radikale venstre har fremlagt kvalitative svar på udfordringerne og gennem flere år i

en langt bredere indsats vores bud på mere handling og sammenhæng i natur og miljøpolitikken afspejles i det fælles

til vedtagelse som er fremsat i dag det baserer sig især på at vi får en plan for danmark med natur og biodiversitet i

hvor naturarealerne forøges betydeligt og hvor der skabes større sammenhængende

naturområder ved at urentabel og dårlig landbrugsjord tages ud af produktionen

og naturplanerne og den danske naturlovgivning bringes i overensstemmelse

udvikle landbrugserhvervet primært ved at fremlægge virkemidler til en tredobling af det økologiske areal inden to tusind og tyve og på sigt basere den altovervejende del af landbruget

også det afgørende at regulere alle husdyrbrug over en vis bagatelgrænse helt i overensstemmelse med regeringsgrundlaget fra to tusind og fem i øvrigt som industri med faste udlederkrav og miljøteknologifremmende tiltag og endelig at reducere pesticidanvendelsen mest muligt for at beskytte grundvand biodiversitet og sikre sundhed der er ingen modsætning mellem øget miljøregulering og grøn vækst hvis vi vil fremme et grønt erhverv i danmark uanset

for fødevare eller miljøteknologi skal vi regulere mere

i vores optik ikke gavnlig og derfor

finder den radikale ordfører ikke at det er vigtigt at man får det her gjort på en

om den radikale ordfører ikke også er enig i at det vigtigste er

god måde i stedet for bare bevidstløst at

meget at hvis bare regeringen dog ville foretage sig et eller andet

det være godt for det bliver jo ikke til andet end snak der står i

den opfattelse at man har bedrevet sjuskeri i regeringen først i et ministerudvalg og siden i forhandlingslokalet sikkert med tilstedeværelse af flere af de ordførere der er her i dag når man tilsyneladende ikke dengang var i stand til at overskue konsekvenserne

jo derfor der reduceres til rene festtaler

regeringen sidder på sine hænder og holder alene fine taler

radikale venstre havde af konkrete ønsker til

i dag og som meget præcist anviser hvordan vi vil gribe opgaven an

have fulgt debatten i dag jo med en meget klar tvivl om

regeringen og dermed venstre og

gået i hvor man altså kompenserer landbruget for afgifter man

har aktuelle planer om at gennemføre

få en garanti i dag for at det bliver i indeværende folketingssamling

ude i landbruget men pointen her er jo altså at vi er nødt til at nedbringe det og mens regeringen sidder

af problemerne udeomkring i naturen og som herre tage

er problemet og det er derfor jeg bare holder fast i ikke hvad de radikale og venstre har ment og sagt på forskellige tidspunkter næh men hvad der står i regeringens egen aftale og der står der

ikke engang få en garanti for at det vil ske i indeværende folketingssamling og dermed

stemme for det her vedtagelse hvor

lokalt ved hjælp af lokale kvoter og naturtiltag og lokalt samarbejde i stedet for omsættelige kvoter og at regulere større husdyrbrug som industri med faste udlederkrav og placering i områder for større husdyrbrug

føler at det radikale venstre lever fuldstændig op til det forlig vi har idet der jo netop i det forlig er skitseret en måde at reducere på som man skal leve op til

også der er regeringen jo fodslæbende og har meget vanskeligt ved selv at levere de lovforslag der skal til for at vi kan få gennemført de aftaler vi har

at lempe og gøre tingene fleksible men når det kommer til den anden halvdel af det nemlig at sørge for at gennemføre de ting der

ja så står man i stampe og der har vi sagt

at de lever op til alle forlig det gør venstre

henviser til kommer ganske snart til anden behandling så også dér lever vi op til det

der er indgået

noget af grøn vækst som havde relation til det her

har nogle ambitioner som går videre end det vi har kunnet komme igennem med hos

at hastværk er lastværk og så videre og der er jo ikke

man sige at perioden der er gået siden førstebehandlingen lovforslag og til

som venstre og dansk folkeparti konservative og liberal alliance har lavet vil jeg sige at

var rart vi kunne få den erkendelse frem det er den erkendelse der siger at når man skal gennemføre de her vand

at gennemføre en række undersøgelser for at få et mere sikkert fagligt grundlag at træffe beslutninger på det er jo sådan set det jeg har diskuteret med skiftende miljøministre i de seneste mange år nemlig at de nedskæringer man har gennemført i forhold til overvågning af

ville få den konsekvens at man ikke havde den viden der var nødvendig for at træffe de rigtige beslutninger det har man så fundet ud af nu det er lidt sent

de mente at man havde et rigtig rigtig godt og kvalificeret grundlag

må vi selvfølgelig tage til efterretning

man udvælger de områder man vælger

at ålegræsværktøjet skal udsættes for en grundig analyse muligvis hænger det sammen med den anden formulering om

det være at man når frem til at man har nået nogle resultater tidligere som ikke kunne ses

har man det problem når man nu går i gang med det her arbejde at

siger landbrug fødevarer som har stor indflydelse på i hvert fald et af de partier der

det der med ålegræs kan man ikke bruge så siger

der vel må betragtes som en uafhængig ekspertise på området at alt det som landbrug fødevarer siger er forkert

man så skal i gang med at undersøge det her for at få nogle svar som bliver mere passende i forhold til det slutresultat som man ønsker fra de partiers side jeg synes at

måske har man et lille fromt håb om at det her kan ende med slet ikke at blive til noget på den her side af et valg

en spændende proces i nordjyske medier og jeg tror at man i nordjyske journalistkredse er ret begejstret for den her sag fordi den

kan citere forskellige politikere for af besynderligheder

at jeg synes det var topmålet af morskab

en lang debat om hvad socialdemokraterne mon mente med de der

når man tænker på hvad venstrepolitikere har været citeret i den nordjyske presse for at mene om det samme men af en eller anden grund

det ser vi dagligt dramatiske konsekvenser af

er det afgørende indhold her er at vi jo faktisk står i en situation nu

at gøre en indsats for at sikre natur og miljø og herunder selvfølgelig også

synes vi at det er rigtig rigtig trist at danmark er i den situation at det vi diskuterer

er hvordan vi kan leve op til det absolutte minimum af de krav man har stillet i eu vi synes at vi i danmark skulle kunne gøre det bedre og have større ambitioner nej når det er vigtigt at

vi faktisk ønsker at bevare natur og miljø vi ønsker at bevare og udvikle og forbedre biodiversiteten

den anden grund til at der er en vigtig pointe i at gøre noget er jo at det vi nu ser er at på trods af at dansk landbrug og fødevareindustri i mange år har været verdensmestre i at effektivisere og optimere produktionen så er situationen den at både dyrevelfærdsmæssigt miljømæssigt og økonomisk er det danske landbrug i en alvorlig krise og så var det måske på tide at kigge på

kunne løse de udfordringer vi står over for på natur og miljøområdet

fremlagt en række konkrete forslag

skjul på at det vi i enhedslisten lægger allerstørst vægt på er det der handler om at sikre at en større del af landbrugs og fødevaresektorens arbejdspladser forankres lokalt og at det sker ved at man sikrer en større kvalitetsudvikling i produkterne sådan at man har mulighed for at tage en højere pris det handler altså om at flytte fødevareproduktionens værdiskabelse tilbage til gården gården eller lokalområdet og det kan jo også skabe udvikling i de dele af landet hvor det måske for tiden kniber med det en meget meget væsentlig del af det er at sikre

jeg står jo efter debatten i dag tilbage med det indtryk

måske godt blandt de borgerlige partier her i folketinget kan blive enige om at man gerne vil have noget mere økologi men det er svært at blive enige om at gøre noget der sikrer at man kommer den vej

at man snakker og snakker og ingenting

hold da op hvilken debat der har været her i dag og hvilke påstande der er fløjet gennem folketingssalen jeg håber meget at alle dem der har fulgt debatten fra start

hvad jeg stod og sagde på talerstolen i forhold til hvordan vi sådan set har set indsatsen gennem årene i danmark

at vi startede for mange mange mange år siden

vedbliver med at holde fast i den indsats når vi så har

at vi starter med at have haft en kvælstofudledning på

så siger det også sig selv at det bliver vanskeligere og vanskeligere

bestod i at vi ville reducere

holder vi stadig væk fast i

høre oppositionen tale om forsinkelser som om forsinkelserne skyldes at man ingenting har gjort det står ganske klart

når man sender de her vandplaner ud i offentlig høring

lang tid når vi taler om hvad det er for et arbejde der ligger i de her vandplaner og hvad det er for en opgave der skal løses med de her vandplaner så derfor er den her høringsproces vigtig vi valgte så også at lave

kvalificeret om de tal og fakta vi fik fra de daværende amter og kommuner nu også stemte overens med det arbejde man så derudover har lagt i vandplanerne

indholdsmæssige og der synes jeg det

skabt et billede af at

en regering der har siddet på hænderne det er jeg naturligvis fuldstændig lodret uenig i og der må jeg altså sige hvad er det for nogle landbrugsmæssige virkemidler der er i vandplanerne

hele det lovforslag der hedder l seks og tredive

som handler om øget anvendelse af efterafgrøder jo er vedtaget det er sat i værk så derfor synes

indsats der handler om vådområder som jo direkte kompenseres jamen det er jo fuldstændig iværksat

frivillige aftaler det sker i dialog og med accept fra de berørte lodsejere og det har effekt

at der ikke sker noget som helst

lad mig så igen gentage hvad jeg også sagde i mine indledende bemærkninger

biodiversitet som for mig at se også er den absolut vigtigste

er det fuldstændig korrekt at vi

en tilbagegang og har gjort det gennem århundreder lige så vel som alle andre lande i verden

er da ingen tvivl om at det her er et langt sejt træk og det skal man holde fast i

meget aktiv medspiller på den internationale scene da vi skulle forhandle biodiversitetskonventionen i nagoya i japan i efteråret hvor danmark medvirkede til at vi netop lykkedes med at få en international aftale som handler om nye

besvaret i diverse spørgsmål osv at der kommer jeg også med en national strategi for biodiversitetsindsatsen

en opgave som både skal løses

her regering og af en kommende regering uanset hvilken farve den har og af en kommende regering og af en kommende regering altså naturindsatsen er ikke noget man bare slipper

er det også noget pinagtigt at der skal køres politisk plat på den dagsorden

i forhold til diskussionen om naturens virkemidler

hvad ligger der i diskussionen om

noget af det der har været fremme i den seneste tid i hvert fald hvor jeg har siddet som miljøminister og lyttet til de mange røster til de mange meninger om indsatsen og om virkemidler

stenrev som et virkemiddel minivådområder

når man netop har nogle planer i høring der mener jeg ærlig talt at man skulle være lidt af et skarn hvis

tager imod de mange forslag til virkemidler der alt andet lige foreslås af mange eksperter om end der også er mange meninger om dem så selvfølgelig er man synes jeg forpligtet til at undersøge de her ting så det er altså også en af forklaringerne på

en masse udvalgsarbejde i gang til netop at fokusere på øvrige virkemidler derfor synes jeg at det er noget enøjet blot at betragte udvalgsarbejde som som om det skulle være en forsinkelsesmanøvre

en vigtig opgave en vigtig opgave der skal have effekt og en vigtig opgave der skal løses med dem der nu engang står derude og skal løse den netop landbruget når vi taler om kvælstofreguleringen der ser virkeligheden noget anderledes ud i dag end den gjorde måske tilbage i to tusind og otte da man for alvor gik i gang med forhandlingerne vi taler om et erhverv der vitterlig er økonomisk hårdt ramt

også baggrunden for at vi i vores forhandlinger om grøn vækst

når man vurderer indsatser skal det også vurderes i forhold til erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser af initiativer altså tingene skal hænge sammen

at oppositionen også i dag har gjort meget klart rede for at man sådan set ønsker et erhverv i danmark

også baggrunden for at fødevareministeren i dag er kommet med yderligere et udspil omkring økologi det fremgår også klart af hele grøn vækst aftalen hvordan vi ønsker at få fordoblet arealet så kan vi have ideologiske diskussioner om hvordan man gør det og jeg kunne ikke lade være med at trække på smilebåndet

vi fik billedet af en socialdemokrat der stopfodrede et stakkels barn med en økologisk gulerod altså

der er forskellige måder at få fremmet forskellige driftsformer på men det ændrer ikke ved at vi i hvert fald er enige i at økologi som driftsform bestemt kunne nyde større plads i danmark og det er også baggrunden for

ministeren også har omtalt det i venstres gruppeværelse hvor der nok er mest grund til at sige det

spørge miljøministeren om to ting først vil

i forslaget til vedtagelse er at det skal leveres i to tusind og femten eller står der at der skal være en plan i to tusind og femten eller står der at der skal være

medmindre vi ved at ændre på nogle målemetoder kan nå frem til at

af stenrev og vådområder er ubelyst siden det repræsenterer en selvstændig begrundelse for at man skal nedsætte nogle grupper der skal arbejde

handler det her også om diskussionen om at få mest miljø for pengene og der må jeg bare lige gøre opmærksom på

vi faktisk slet ikke været inde på i diskussionen i dag

grøn vækst planen hvis nogen skulle

offentlige investeringer på tretten milliard kroner i miljø og naturindsatser og landbrugserhvervets vækstvilkår i den her periode fra

milliard kroner i perioden så når vi taler om minivådområder når vi taler om stenrev så er vi nødt til at blive klogere på det

i forhold til hvordan vi får mest miljø for pengene og hvor det rent faktisk vil kunne give den største effekt og det er baggrunden for at jeg fuldstændig med åben pande siger at det vil jeg gerne have belyst nærmere

hvis enhedslisten også har synspunkter i den retning

overvågning af vandmiljøets udvikling

så har man reduceret indsatsen

man havde brug for at vide ja det blev endnu bedre når man reducerede indsatsen

så står og skal iværksætte den her plan må man bare konstatere at man mangler masser af viden for eksempel ved man ikke om den der ålegræsmetode er den rigtige

synspunkter er noget uvidenskabeligt sludder

man skal bruge kunne man ikke godt opfatte

omkring emnet ålegræsværktøjet og der må jeg sige at ålegræsset jo er et af flere såkaldte kvalitetselementer som netop ifølge vandrammedirektivet skal bruges

en prioritering

har vi valgt som måleegenskab og det

på nuværende tidspunkt findes der ikke alternativer

der er altså i forbindelse med ålegræsværktøjet tale om en god og en robust metode men der vil altid være usikkerheder forbundet med beregninger på sammenhænge som den ålegræsmetoden jo altså også beskriver og derfor

taget højde for de usikkerheder så derfor

er belyst hvad er bedst egnet og

alternativ vi har har på nuværende tidspunkt så må vi se om fremtiden viser at der skulle være andre

ministeren nævner at biodiversitetsindsatsen er en langsigtet indsats

der sagde nej til at inddrage det i forhandlingerne da grøn vækst

nej til at tage det alvorligt på et tidligere tidspunkt

de meldinger der jo egentlig kommer her

yderligere udsættelse

de virksomheder som

spildevandsrensning i det åbne land

komme i gang kan ministeren aflive den mistanke vi sidder tilbage med at man er ved at forberede

adresserer en reduktion på ni tusind

sidder vi selvfølgelig med en mængde høringssvar vi begynder jo allerede at modtage dem nu

helt klart at de

og når jeg så læser det forslag vedtagelse der står her

at nu skal der ikke reduceres de sidste titusind

at jeg står her

miljøministeren har anvendt i dag jeg har forstået at der står et andet sted at de nittentusind

at man er villig til at finde nogle smuthuller

forhandlingerne og der står ganske klart i vedtagelsen fra grøn vækst

regeringen og dansk folkeparti holder fast i målsætningen om en reduktion på nittentusind

i to tusind og femten vi har aktuelt nogle vandplaner i høring nu og de adresserer de ni tusind

vil vi gerne blive klogere på de titusind

samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomiske aspekter med ind i den her diskussion da virkeligheden ser anderledes ud dags dato end den gjorde tilbage i to tusind og otte hvor man lavede aftalen netop med henblik på at vi altså oplever et erhverv i en

sådan set den klare besked der ligger i det

brug for længere tid til nogle af indsatserne ja så skal man redegøre for hvad begrundelsen er for det

taler om politisk plat og at det er noget der kommer fra

er nogen der har leveret politisk plat så er det

noget dementi fra ham men jeg vil så til gengæld sige at vi

miljøministeren har overtaget en stinker på skrivebordet fra den tidligere miljøminister og

undersøge det det har regeringen undladt at gøre

lave lokale kvælstofreduktioner og lave pesticidreduktioner på bedriftsniveau når ministeren vil

udvalg der netop undersøger er jo et udvalg der ser på omsættelige kvælstofkvoter og det siger sig selv

lokalt så derfor er det ikke svært for mig at sige ja til at det faktisk er den måde man ser det og arbejder med begrebet kvælstofkvoter på

det måleværktøj som er det bedst anvendelige det er sådan set også en del af en regeringsbeslutning at man har brugt det også i de vandplaner der netop nu er ude i den brede høring derfor er det vanskeligt at forestille sig at man skulle finde en helt ny målestok at tage frem men det ændrer ikke på at jeg også fremadrettet siger

andre målemetoder hvis der skulle findes nogle der er endnu bedre men det er jo korrekt set at hele indsatsen

vandplaner der nu er i høring er baseret på

og så er det inden for det område man laver lokale kvoter det er en helt anden tankegang men jeg vil

når jeg blot pointerer at omsættelige kvoter jo alt andet lige får et lokalt islæt så synes jeg sådan set det flugter ganske fint med det man også ønsker hvis det er et helt andet regime

vil bekræfte nu og her jeg mener at det er helt korrekt at vi kigger på de omsættelige kvoter og at de selvfølgelig i den

fået dem udlagt lidt anderledes end hvad fødevareministeren rent faktisk sagde men i hvert fald vil jeg da sige og det har jeg bekræftet nu her at der på nuværende tidspunkt ikke findes alternativer som kan bruges hele landet rundt og at der er tale om en ganske fornuftig og robust metode

dialog med de eksperter som har fremsat kritik af ålegræsværktøjet det er også derfor jeg siger at vi fremadrettet har den her arbejdsgruppe som ser nærmere på

afrapporterer i øvrigt her i løbet af foråret sådan

få afsluttet den her diskussion og ligesom

noget rundtosset af det her med det ålegræsværktøj

man så læser vedtagelsen at der står

nedsat en række arbejdsgrupper for at kvalificere grundlaget yderligere blandt andet i forhold til

nu siger ministeren så at det ligger helt fast at det er det værktøj man vil anvende

ikke rimeligt nok at der opstår en vis usikkerhed når signalerne alene i

i folketingssalen med det skriftlige og det der er sagt stritter så meget i hver sin retning

kvælstof er lavet på baggrund af måleværktøjet der hedder ålegræs at vi så netop nedsætter et udvalg for at belyse det her lytter til de kritikere der er ser om der også findes alternative

når vi arbejder fremadrettet altså med de kommende titusind

vedtagelse som der bliver refereret til redegør jo lige præcis

sjuskeri der er foregået i regeringskontorerne i tiden op til at man lagde grøn vækst frem og inden man

har man truffet beslutninger i forbindelse med indgåelse af det oprindelige grøn vækst forlig

er et af flere af de her såkaldte kvalitetselementer som ifølge vandrammedirektivet skal bruges ved vurdering af

dags dato findes der ikke alternativer som kan bruges

tale om en metode som er det bedst tænkelige nu og her og

men det ændrer jo ikke ved at vi befinder os i en verden i fremdrift

vi altså ikke fuldstændig døve og blinde for

bedre målemetoder skal vi da være

vi er ikke sikre på om ålegræsværktøjet er det rigtige fremadrettet derfor vil vi gerne undersøge det det er det vi har tilkendegivet

opmuntrende da vi startede

venstrefolk der flokkedes om at tage ordet for jeg tænkte nu får vi

naturdebat det blev så ikke helt en naturdebat

vi laver lovgivning herinde i folketinget så undersøger vi tingene først regeringen på sin

og når vi så har undersøgt tingene og gransket

videnskaben nøje lægger vi forslag frem i situation med vand og naturplanerne

at granske tingene

i en teknisk høring som gav anledning til en yderligere

når jeg siger granskning tror jeg egentlig

tale om en diskussion i venstres gruppeværelse

jo også en slags granskning efter det

hvad det egentlig er vi går og laver herinde i folketinget og komme med deres gode forslag

det ene øjeblik hører at de står fuldstændig

det ene og det andet og med mere og med mindre altså

og i tyve år har man også diskuteret ålegræsset

miljøspørgsmål og de siger fuldstændig klart ålegræsværktøjet er ikke det mest optimale men det bedst

det næste

synes vi selv meget meget kvalificerede forslag som kan være med til at give landbruget en mulighed for langtidsplanlægning men også give landbruget en mulighed for en bæredygtig udvikling både økonomisk

det ser ud til jeg skal skynde mig lidt at blive færdig

vil bare sige at jeg synes det er ærgerligt at de forslag vi kommer med

undersøges i alle de udvalg ministeren nedsætter det er kun alle de borgerlige forslag der

afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt

første februar to tusind og elleve klokken tretten

dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside jeg skal i øvrigt henvise til